indtræder som medlem af skatterådet for den resterende del af indeværende funktionsperiode i stedet for medlem

jakob ellemann jensen

DK jeg skal meddele at medspørgeren under nummer to opførte spørgsmål

til finansministeren udgår efter ønske

medspørgeren jeg skal samtidig meddele at det under nummer tre opførte spørgsmål

udgår af dagsordenen efter ønske fra spørgeren spørgsmålet overgår til besvarelse onsdag den treogtyvende maj totusinde

at det økonomiske råderum ser meget positivt ud fordi fremskrivningen viser at der er kommet yderligere frirum i dansk økonomi

det betyder at vi har nogle flere muligheder for at investere i både velfærd og infrastruktur eller i at lette for eksempel afgifterne for

to tusind og fem og tyve til velfærd og ikke flere hvis man tager højde for forøgede forsvarsudgifter og at de indregnede pso besparelser hidtil blot ikke har figureret som en del

og atten med i trykt form indtil jeg fandt ud af at vi af

en enkelt side ud nemlig side syv og tredive i konvergensprogram to tusind og atten af den fremgår det at aftalen omkring forsvarsområdet har nul

finanspolitiske råderum i to tusind og fem og tyve altså nul så når der bliver sagt at

vil æde råderummet for to tusind og fem og tyve

hen faktuelt forkert det er rigtigt at i to tusind og tyve

spørgsmål om de foreløbige regnskabstal for to tusind og sytten

når man kigger på hvad forbruget har været i kommunerne i staten i regionerne så har vi styret økonomien

de områder sådan at der er yderligere en milliard

at den aftale der bliver gennemført omkring en model for finansiering af almennyttige boliger

mere til gavn for for statskassen end den oprindelige model

der blev indregnet i finansloven og indregnet i

råderummet i august to tusind og sytten så der er

en række forskellige elementer der er med til

øge råderummet i dansk økonomi som gør at vi har flere muligheder for at investere

at lette skatter og afgifter eller for at øge det offentlige forbrug og ja

at ved at gå fra en beregningsteknisk model som man havde oprindelig omkring pso afgiftens omlægning

til en konkret beregning så har man også vurderet hvad er det for en profil der er på udgifterne og udgifterne falder mere end man havde regnet med og udgifterne bliver

dermed anderledes og det betyder at vi har et øget råderum på to

sådan som man skønner det i dag og det giver altså mulighed for

og de penge er lige så gode som alle andre penge i forhold til de initiativer vi politisk

dels kom der en regeringsrokade som

i sommervarmen og og glæde os over at kunne

mulighed for at kunne konstatere at ministerens parti venstre jo så

regeringens økonomiske linje i forhold til de grønne investeringer og og regeringspartiet venstres manglende grønne logofarve det holdt i hvert fald ikke i så lang tid må man sige men bundlinjen er vel herre minister at

spørgsmålet om psoen

som regeringen har

diskutere med folketingets partier så er det vel ikke sådan at der er blevet relativt flere penge at gøre godt med

den stund at regeringens oplæg jo også klart og tydeligt viser

prioritere inden for den grønne sektor på det her område så spørgsmålet er altså er der så de facto blevet flere penge til velfærd sådan som ministeren

en bedre udnyttelse af den energi der allerede produceres af den el der produceres af vindmøller af

vi får skabt en mulighed for at den overskudsvarme der i dag bliver spildt rent

det er ting som vi gerne vil investere i og det betyder at vi

arbejde med de afgifter der i dag lægger hindringer i vejen for en effektiv udnyttelse af den energi der er produceret

vi skal investere noget mere i at støtte produktionen

velfærd det er et spørgsmål om at vi giver velfærd videre til kommende generationer at vi sørger for at få lavet en ambitiøs energiaftale der både giver mere vedvarende energi arbejder med energibesparelser og sørger for at vi ikke har dumme afgifter der spænder ben for det vi

på alene én type udgifter altså alene på offentligt forbrug

bruge det på investeringer i infrastruktur man kan bruge

bruge det på flere forskellige elementer man gerne vil man kan

men bundlinjen er at vi altså har valgt at sige at en del af det råderum der er skal bruges til at prioritere den grønne omstilling

regeringens forslag på det grønne

en afgiftslettelsespakke end det ligner en grøn

energiproduktion og en afgiftspakke blandt andet når det miljøøkonomiske råd kommer og siger at den elafgift vi har i danmark

når vi kan se at alle eksperter siger at den elvarmeafgift der er i danmark

der er med til at spænde ben for at bruge overskudsvarmen bedre er at afgiftssatsen på reopvarmning er for høj

sænke afgifterne til et andet niveau sagen er jo at

fra en tid hvor det var kulkraftværker der primært producerede strømmen i danmark i dag er en primær del af strøm produceret på vedvarende energi og derfor er der en anden dynamik

af afgifter og satte en række afgifts og tilskudsanalyser i gang hvilket er noget af det som regeringen tydeligvis har brugt som udgangspunkt men blot fordi man laver en analyse af

være sådan at man bruger en stor del af råderummet på det der vil jo også være en række tiltag som kan laves neutralt og jeg undrer mig bare over at regeringen lægger op til at bruge dobbelt så meget på afgiftslettelser som man bruger

det skal jeg ikke gentage her men den

regering gjorde det klogt ved at igangsætte en analyse af afgifterne for de nuværende afgifter i energisektoren spænder ben for noget af det vi gerne vil

gerne bruge el til opvarmning i stedet for at bruge naturgas eller kul vi vil gerne bruge overskudsvarme i stedet for at lukke det ud til fuglene men i dag er det afgifter der spænder ben for

vi kan få mere vedvarende energi og genbruge den energi der er produceret er at sætte afgifterne

begge dele både mere produktion

milliard kr som ellers var prioriteret den grønne omstilling og i stedet regner dem ind i det

afvist af regeringen at vi på den måde har forpligtet os til at et bestemt råderum skal bruges på en bestemt måde en af de ting som vi

op til da vi flyttede psoen over på finansloven var at sikre

så når vi skal diskutere hvor meget vi skal bruge på at lave vedvarende energi hvor meget vi bruge på at lave energibesparelser og andet så bliver det prioriteret op mod de ønsker man ellers måtte have om infrastruktur sygehuse ældrepleje og så videre og så videre det har så vist sig at

der bliver frigjort ved en konkret indberetning af psoen

fra råderummet til at lave en grøn omstilling

gå over de to en halv milliard kr fordi vi mener at det er nødvendigt at gå længere i forhold til at få en rigtig sammensætning af afgifterne men også det rigtige klima til at vi kan ikke ved med at udbygge med havvind med sol med landvind med biogas det er vigtigt at vi har et aktivt

men faktisk op til 3¼ milliard

halvtreds procent i to tusind og tredive

tager de konkrete initiativer og reserven i to tusind og fem

er det oplagt at

eksempelvis afgiftslettelser

så kan de penge jo ikke også bruges til at lave investeringer i for eksempel nye nye grønne initiativer det afspejler regeringens

så også

at man vil lave en stor havvindmøllepark som jo så på det tidspunkt hvor den vil blive

at verden omkring os tydeligvis bevæger sig meget hastigt i en retning hvor man må sige

at man har haft nogle afgifts og tilskudsanalyser undervejs i så lang tid som man har

af afgifts og tilskudsanalysens elementer førte jo faktisk til den

er et glimrende eksempel på at det at lette afgifter ikke nødvendigvis behøver at være et træk på råderummet men jo tværtimod sagtens kan være et

jeg antager i hvert fald at den slags analyser har været lavet

det vi er kommet frem til er at der rent faktisk er både god økonomi og god miljøøkonomi i for eksempel at sætte elvarmeafgiften ned nu kan vi bare fokusere på

naturgas af for at producere strøm

at vi ikke lige så høj grad brug for at de producerer strøm fordi vi har meget vindenergi

så kan vi i højere grad overlade dem til kun at producere varme det kan de sagtens gøre mere samfundsmæssig effektivt ved at bruge andre teknologier end naturgas

det hedder teknisk set en varmepumpe

den varme de skal levere det er både økonomisk og miljømæssigt set en gevinst

og til gavn for miljøet på samme tid det synes vi egentlig er en ganske glimrende måde

vi man skal prioritere vi har heldigvis gået en del af vejen fordi regeringen sammen med

taget hul på at sætte elvarmeafgiften ned vi

to af de tre elementer som også indgår i pso aftalen altså at man gør noget som er økonomisk fornuftigt

og miljømæssigt fornuftigt det man skal huske er

pso aftalen var at det samtidig var en løsning som var neutral og som ikke påvirkede råderummet og derfor står jeg tilbage med den klare fornemmelse at regeringen ligger inde med ideer og tanker

påvirke råderummet mindre men det virker som om det her i virkeligheden bare skal være en skjult skattelettelse ind

en meget stor del af det man betaler for i dag når man tænder for sin stikkontakt er afgifter

hjulpet af sagkundskaben at man kunne få en bedre balance ved at sætte den afgift

sådan med elafgiften at den vender den tunge

til at få et samfund der er mere lige

bakker

blev udtænkt i sr regeringens tid

på regeringens bord som ville kunne opnå de samme gevinster ved at sænke afgifter uden at det ville påvirke råderummet altså

neutrale modeller til at ændre afgifter

pensionisten at arbejdsmanden at funktionæren ja selv et folketingsmedlem fra sønderborg

at vi gør noget godt for miljøet samtidig med at vi sørger for at vores overskudsvarme bliver brugt noget mere at det så også betyder at danskerne får lidt mere til sig selv vi snakker ikke millioner milliarder for den enkelte borger men vi snakker om et ganske pænt beløb der betyder at der bliver lidt mere luft i danskernes økonomi det synes jeg godt vi kan for vi kigger på at vi har så stærk en samfundsøkonomi som vi har i øjeblikket kan vi godt også give danskerne lidt tilbage

og nitten og i den proces er der en dialog med alle ministerier hvor vi

udveksler ideer og tanker frem og tilbage

ja jeg har fået henvendelser fra en række ministre

vil føre frem til at vi i august måned vil præsentere

at diskutere hverken omprioriteringsbidrag eller andet

diskuterer faktisk ikke hvad der ligger i næste års finanslov før vi kommer til næste års finanslov så derfor vil bare helt overordnet sige om omprioriteringsbidraget

den offentlige sektor igennem længere tid

der ikke går i statskassen men bliver prioriteret til andre investeringer

øge indsatsen på på forskning at vi har fået råd til at ansætte flere politibetjente at vi har fået råd til at løfte vores

som regeringen har gjort er at vi inden for de allerseneste år også har bedt kulturministeriet og uddannelsesministeriets institutioner om at være med til at betale ind til den her fælles pulje

en debat om omprioriteringsbidraget og om hvad det har haft af konsekvenser derfor synes jeg selvfølgelig at det var meget interessant at den tidligere uddannelsesminister som selv havde siddet på området og set konsekvenserne af det her omprioriteringsbidrag

sagde at det må være på tide nu at det her hører op og at den anbefaling vil jeg ligesom gerne give videre jeg så det lidt som sådan en sidste tjeneste til de studerende i danmark fra uddannelsesministeren og det blev jeg glad for

er det jo mere end bare to procent det er to procent om året

finde af beregninger svarer det til cirka fjorten

fører jo til færre timer der fører til mindre feedback det betyder tusind færre lærere på ungdomsuddannelserne i danmark det betyder flere studerende i klasserne og det betyder færre mundtlige eksamener de ting

jo konsekvenserne af de her besparelser og de er konsekvenserne af at regeringen nærmest har set uddannelserne som en uudtømmelig brønd når man skulle finansiere andre initiativer

mig at høre ministeren om ministeren ligesom den afgåede uddannelses og forskningsminister tror at de her besparelser har haft nogle konsekvenser for uddannelserne

været effektiviseringsrunder hvor finansministeriet har bedt ressortministre og i øvrigt også sit eget departement om at blive en eller to eller en en halv procent mere effektivt hvert år

over hele perioden burde det føre til at vi ikke havde nogen offentlig sektor i dag hvis den logik som herre jacob mark tager frem

sagen er at det ikke er en besparelsesprocent

bruger pengene et andet sted og der er blevet tilført massivt med midler over de sidste ti år til uddannelsesområdet

milliard kroner i to tusind og otte til en

milliard kroner i to tusind og atten når man tager alle de udgifter med der er på området inklusiv

det klart at udgifterne til su stiger det var man i øvrigt også ude at sige da den historie kørte i medierne altså at vi nu brugte flere penge

også flere studerende der tager en uddannelse end tidligere og det betyder jo også at der kommer flere penge til uddannelse men det betyder ikke at der er flere penge til den enkelte studerende det man oplever lige nu rundtomkring er at der er færre penge til den enkelte studerende dansk folkeparti har været ude og sige at man ikke kan have de samme ambitioner for forskning og uddannelse hvis de her besparelser fortsætter

til at lave konkrete målrettede initiativer det er et omprioriteringsbidrag der blandt andet har været med til at finansiere at vi har øget politistyrken svarende til en fordobling af hele fyns politi

har gjort at vi på vores sundhedsområde har haft råd til at ansætte tusind læger mere alene siden to tusind og femten

understøtte en økologisk omlægning der betyder at vi omlægger et landbrugsareal der svarer til en hundrede og halvtreds fodboldbaner hver eneste dag

spørgsmål om at de tal jeg nævnte er su tal

om hvad der rent faktisk går til konkret undervisning

de enkelte uddannelser så det er ikke bare su tal det er også konkrete undervisningstal

vi bruger i dag flere penge end for ti år siden på uddannelse vi bruger flere penge på at sikre at vi har en klogere og klogere generation og det er

bruger man færre penge per studerende i dag og det er på grund af omprioriteringsbidraget

er et omprioriteringsbidrag det var et omprioriteringsbidrag i den sidste regering hvor vi sagde vi sparer to procent ude på uddannelserne og tilfører det til noget andet uddannelse her har man valgt at sige vi sparer på uddannelserne og tilfører det til et andet velfærdsområde problemet er bare at vi

dygtige læger i fremtiden vi har ikke dygtige politibetjente i fremtiden hvis man bliver ved med at spare på uddannelse så mit spørgsmål

for nu har erhvervslivet dansk erhverv novo nordisk nogle

man bør afskaffe det her bidrag kan man i det mindste fra regeringens side se logikken i at gøre det til et reelt omprioriteringsbidrag så det man sparer

det er der er mest behov for at styrke dansk velfærd og vi mener faktisk

rimeligt at man har bedt nogle skoler

institutioner har gjort nemlig at være med til at blive en lille smule mere effektiv

som drift af it også på som energiomkostninger og andet

sørge for at de penge bliver investeret på målrettede områder inden for den offentlige sektor

i form af flere betjente vi har prioriteret større tryghed i form af flere læger og vi har prioriteret at vi nu kan forske mere fordi vi

fem er udgået og derfor går vi over til spørgsmål

fremgik af kulturudvalgets høring om kommunale musik og kulturskoler den anden maj to tusind og atten at der er en ubalance i hvilke børn der har mulighed for at benytte tilbud fra musik og kulturskolerne især på grund af den høje elevbetaling og at børn

af økonomisk vanskeligt stillede familier således i mindre grad har mulighed for at gøre brug af tilbuddet end

havde jo for nylig lejlighed til at drøfte det

på kulturudvalgets udmærkede høring

i andre kommuner halter det faktisk bagefter når det drejer sig om at nå ud til alle børn

løses oppefra og nederst man må tage udgangspunkt i den konkrete virkelighed som børnene og deres forældre færdes i

her for nogle år siden som blandt andet indførte nogle lange skoledage

fri fra skole så skal de måske køres hen til musikskolerne så skal man vente på at undervisningen har fundet sted og så

at vi får lavet et meget stærkere samarbejde imellem folkeskoler og

som det jo nu hedder i nogle kommuner vi skal nemlig være sikre på at børnene har adgang til de her tilbud og jeg tror ikke på at det nødvendigvis er et spørgsmål om økonomi når man kan se

men jeg vil sammen med ordføreren og sammen

i forlængelse af rapporten hvilke konkrete initiativer vi kan sætte gang i men en af mine førsteprioriteter er

men tallene taler jo deres uhyggelige sprog det var jo ikke kun fremme på høringen

ministeriet fik lavet som hed musikskolerne i danmark

musikskolerne når i dag ud til fire procent af hele målgruppen

og til syv procent af de skolesøgende børn mellem seks og seksten år det er jo det gab

skal finde en begavet løsning på og sikre at der er nogle børn som får en god kulturoplevelse og en oplevelse for livet som kan gøre dem stærkere og rigere i forhold til

at begå sig i det her samfund og derfor er det jo helt afgørende at ministeren tager nogle konkrete initiativer til hvad der kan gøres på området altså jeg kan godt høre det om den lange skoledag og jeg ved ikke hvad

regeringen tager nogle konkrete initiativer som er med til at gøre at der er en gruppe børn som får et tilbud som de i dag er afskåret fra

og derfor vil jeg arbejde for og kigge på om vi kan få integreret musikskolernes arbejde bedre i det som foregår i folkeskolerne jeg tror ikke på at det her er et spørgsmål om at tilføre flere ressourcer og i øvrigt skal vi lige huske på at musikskolerne

kigge på økonomi men jeg tror at det først og fremmest er nogle andre barrierer der gør det og det kan man også se hvis man sammenligner kommuner som stort set støder op til hinanden

i den ene kommune er mange børn som får adgangen og i den anden kommune er der meget få så det handler altså også om den måde man griber sagen an på i kommunerne på folkeskolerne og på musikskolerne og der

er rigtig godt men sandheden er jo

mens kommunerne har øget deres bidrag til

staten reduceret sit bidrag

det er måske derfor at vi kan se at fem og halvtreds procent af musikskoleeleverne kommer fra familier med en husstandsindkomst på over ottehundredetusind om året det er jo den der sociale barriere vi gerne vil være med til at bryde og

handler om noget andet nemlig at det er blevet besværligt at bruge musikskolernes tilbud nogle steder i landet

kommuner som allerede har taget rigtig interessante initiativer i forhold til at få det her samarbejde til at virke bedre

hvad det er for nogen pædagogiske metoder man bruger skal det være enkeltundervisning i et instrument eller skal man også begynde med

på et tidligere tidspunkt for at fastholde deres interesse da det sociale også betyder noget

ordføreren konstaterede at jeg sparker en åben dør ind i forhold til ordføreren så går det altså også den anden vej så lad os prøve at se om vi kan finde nogle løsninger som gør at flere børn kan få adgang til musik

får andre skal vi sige pædagogiske metoder i brug skal ministeren ikke høre et ondt ord fra vores side det der er det afgørende er jo at vi får givet børn et godt tilbud problemet er bare at ministeren er lidt problemfornægtende i forhold til at vi også har at gøre med en socioøkonomisk

udfordring det er den velstillede del af befolkningen som har mulighed for at sende deres børn til musikundervisning

initiativer ministeren tager konkret

at der er afstand mellem folkeskole og musikskole og at det er de ressourcestærke som har en større mulighed for så sent på dagen at få flyttet deres børn fra folkeskolen hen på musikskolen og hjem igen

i højere grad end de ressourcesvage der kunne det jo godt være at man kunne løse en del af de problemer ved at skabe større nærhed uden at det nødvendigvis kostede mere men lad os tage en drøftelse af det jeg synes

tilstrækkeligt hensyn til de små og mellemstore havnes interesser

indledningsvis kan jeg oplyse at ekspertudvalget blev nedsat i to tusind og sytten for at give anbefalinger til en revision af den nuværende havnelov fra to tusind og tolv udvalget fik til opgave at vurdere om den nuværende havnelov regulerer de offentligt ejede havnes struktur og organisationsform på en måde der sikrer forvaltningsmæssig og konkurrencemæssig klarhed udvalget har derfor i dets arbejde haft fokus på at konkurrencen mellem offentlige og private virksomheder i havnesektoren skal ske på fair og lige vilkår og udvalget er kommet med en række forslag

for for forholdet mellem kommuner havne og de private virksomheder på havnene der er tale om meget detaljerede anbefalinger der vedrører flere ministerområder og der er igangsat en proces i regeringen hvor udvalgets anbefalinger skal drøftes jeg vil derfor først tage konkret stilling til udvalgets anbefalinger herunder spørgsmål om små og mellemstore havnes interesser

at repetere den historie der ligesom ligger forud for at vi har fået ekspertudvalgets

nyttigt lige at få repeteret det det der undrer mig som

ordfører på transportområdet er at

som i så stort et omfang virker til at være i modstrid med

kritiseret det her med at man som lille eller mellemstor havn bliver tilført en masse ny bureaukrati og måske også får frataget nogle muligheder for

man i højere grad havde involveret de her mennesker

involveret os andre som ordførere på området

udspil som mere flugtede med hvad det er for nogle interesser og behov der er

hos de her havne for det virker lidt som om

hvor det er vi kommer til at lande inden for det her område der bliver en masse unødig frustration og angst hos nogle af de mindre kommuner som er rigtig glade for deres havn og gerne vil bruge den som et vækstlokomotiv for deres kommune

have grebet det her an på en lidt mere hensigtsmæssig

at der findes medlemmer af oppositionen i folketinget som altid mener at den måde som regeringen har gjort det på er forkert uanset hvor rigtig den måtte være

mener de stadig den er forkert jeg har valgt den tilgang at bede eksperter folk med forstand på det men også folk med interesse for de danske havne har siddet i udvalget og dansk industri har siddet i udvalget

kigge på tingene og så om muligt nå til enighed om anbefalinger

udvalget nåede til enighed danske havne er enige med resten af udvalget om disse anbefalinger og herefter vil regeringen så tage en drøftelse af det inden de forskellige ministerområder som er berørt

bakket regeringen op i det som regeringen har lagt frem så det er ikke bare sådan at vi partout

det blandt andet kommunernes landsforening som på vegne af alle de her otte og halvfems kommuner herunder også borgerlige kommuner giver udtryk for at

er dybt bekymret over nogle ting på det her område

underligt at man ikke har taget mere højde for de små og mellemstore havnes interesser hvilket indtryk gør det på ministeren at kommunernes landsforening melder så klart

det vil sige at også de kommuner hvis borgmestre nu er utilfredse har en havn som er medlem af danske havne som har siddet i udvalget og

ekspertudvalg har sine fordele

et interessentudvalg har andre fordele nogle gange vælger man ekspertudvalget fordi man gerne vil have et godt bud på

at gøre for det danske samfund andre gange vælger man et interessentudvalg for at finde ud af hvad interessenterne kan blive enige med hinanden om men hvis man gerne

at gøre for det danske samfund fra nogle mennesker

og så bagefter

den politiske proces hvor man tager hensyn til forskellige interesser osv så er det jo ekspertudvalget man vælger og medmindre socialdemokratiet en ny politik om at ekspertudvalg altid er dårlige så må socialdemokratiet også være åben over for at ekspertudvalget også i den her sag kunne være en god idé og er

siger at man har nogle af de klogeste hoveder på området til at melde ud hvad

ser som sigtelinjerne på området det er sundt og fornuftigt men skal man forstå det her udspil som udtryk for at det er regeringens holdning at en række af de små og mellemstore havne skal lukke

som som regeringen vil gennemføre her kan ministeren

er et hundrede procent sikkert vi kan snakke om hvilken organisationsform de skal have og det er også det som ekspertudvalget har givet sit bud på men det er jo ikke det samme som at de skal lukke men lad os nu tage den snak

regeringen skal lige danne sig sin mening der er flere ministerområder der er involveret og ministrene skal tale sammen regeringen skal tale sammen anbefalingerne er lige kommet og når så regeringen har sit bud på sin holdning

su system og at man kan ændre på dette ved at ændre

mellem stipendie og lånemuligheder

su system det diskuterede vi også

det giver alle muligheder for at uddanne sig og det vil jeg meget gerne

vi skal holde fast i samtidig skal vi selvfølgelig hele tiden se på om vi kan gøre det bedre og om vi anvender skatteborgernes penge så fornuftigt som muligt jeg er nu minister for mange jeg er minister for forskerne jeg er minister for underviserne og jeg

su naturligvis betyder rigtig meget for de studerende og derfor skylder jeg dem at sætte mig ordentlig ind i det her område før jeg melder noget nærmere ud

nogen tvivl om at jeg mener at det både skal være fagligt udfordrende at læse og at vi skal bestræbe os på at så mange som muligt gennemfører studiet på den normerede tid

det synes jeg det danske su system skal understøtte men som jeg også nævnte

jeg endnu ikke lagt mig fast på hvordan jeg bedst følger op

hvor der måske kunne være mere fornøjelige ting at tage sig til end at stå her i folketingssalen men det er altså en vigtig sag og regeringen har jo meldt meget klart ud at man vil reducere i de studerendes

jo en klar målsætning for regeringen

underligt når det er at vi nærmer os et folketingsvalg der senest skal være her den syttende juni to tusind og nitten

vi så ikke har hørt mere konkret hvad det er regeringen forestiller sig

være mange studerende også mange pårørende mange andre borgere i det hele taget som er interesseret i at vide

sådan at regeringen igen går til valg på at reducere vilkårene for de danske studerende eller er man ved at ændre holdning på det her område for

hvor den nye minister gav udtryk for at han var bevidst om at

alvorligt at flere og flere unge får stress

har jo også i flere interview både inden

jo have det håb at den nye minister

en velsignelse for os alle sammen

med et mere menneskeligt syn på det her og som ikke vil piske de studerende så meget og som ikke vil stresse de studerende så meget når det er at ministeren nu

to onsdage i træk tøver med at være præcis på

der synes vi skal fastholde et stærkt

su system fordi det er så betydningsfuldt i forhold til social mobilitet

mønsterbrydere og at vi får flere der får en uddannelse

at den her meget stejle kurs

bare at piske de studerende igennem og skrue ned for

pege på hvad der præcist har ført til

en af de ting jeg ikke havde set før da jeg stod

nu er jeg blevet bekendt med det det var også derfor at jeg svarede sådan da vi stod her i sidste uge så det rører mig men jeg tror bare at en meget kompleks problemstilling

sætte mig i spidsen for det her ministerium så skylder jeg både

inde i stoffet før jeg begynder at melde noget ud så det

regering har jo været meget klare i spyttet altså været helt usædvanlig klare i spyttet om der skal skrues ned for

han ikke så skråsikker længere så er han ikke så klar i spyttet så vil han gerne undersøge tingene lidt mere er der et lys i mørket her vil ministeren udelukke at han når han nu har sat sig ind i tingene ser det lys at

skal passe på med at stresse de unge så meget for det giver simpelt

love at jeg sætter mig rigtig godt ind i tingene og det er det jeg bruger tiden på i øjeblikket

om jeg kommer udefra og er nyt medlem både i i venstre men også i regering og politik i det hele taget

et team jeg er indgået i et team her i folketinget jeg indgår i et team i regeringen i et team i venstre og der opererer

i spidsen for et sandt

står i spidsen for et ministerium og jeg har

hele regeringsgrundlaget og forskellige vækstplaner

der skal være tryghed for den ældre i den sidste tid derfor har regeringen og dansk folkeparti med finanslovsaftalen for to tusind og atten afsat tres million kroner årligt til at understøtte kommunerne i deres opgave med at sikre en værdig afslutning på livet det kan blandt andet ske ved at afsætte flere personalemæssige ressourcer

eksempel plejehjem og involvere civilsamfundet

ved at inddrage frivillige fra vågetjenester et andet initiativ fra regeringen er værdighedspolitikkerne alle kommunalbestyrelser har siden to tusind og seksten været forpligtet til at formulere en værdighedspolitik der beskriver de overordnede pejlemærker og principper for en mere værdig ældrepleje lokalt i kommunerne

det glæder mig at både kommuner og ældreråd og interessenter på området har taget godt imod værdighedspolitikkerne med værdighedspolitikkerne følger årligt en milliard kr som skal understøtte kommunernes prioriteringer i værdighedspolitikken midtvejsevalueringen viser at midlerne går til en mere værdig ældrepleje og at værdighedspolitikkerne er med til at sætte en værdipolitisk retning i kommunerne også i forhold til at sikre en værdig død det leder mig til det konkrete beslutningsforslag om at udvide muligheden for plejeorlov til terminale patienter der ønsker at dø uden for hjemmet lad mig starte slå fast at jeg synes det er et sympatisk forslag det er svært at være uenig i at døende og pårørende skal have mulighed for at være mest muligt sammen i den sidste tid formålet med plejeordningen i sin nuværende form er at give pårørende mulighed for at passe en nærtstående der ønsker at dø i eget hjem i den sidste tid

at sygehusbehandling er udsigtsløs og at den plejekrævendes tilstand ikke nødvendiggør indlæggelse eller forbliven på sygehus eller ophold i plejebolig eller lignende hertil kommer at vægten flyttes fra behandling med helbredende sigte til omsorg og lindring i den sidste tid det er derfor også en forudsætning at den plejekrævendes tilstand ikke

nødvendiggør indlæggelse eller forbliven på sygehus eller eksempelvis plejehjem hvor der er døgnpersonale ansat det skal altså være hensigtsmæssigt at pleje den

der på hospitaler plejehjem og hospicer varetages af personalet et personale som er uddannet til at yde en professionel behandling og en værdig omsorg til døende ældre og jeg værdsætter deres arbejde utrolig meget med det sagt anerkender jeg også fuldt ud den store indsats som pårørende til svage ældre på plejehjem sygehuse og hospicer hver eneste dag yder deres nærvær er så uendelig vigtigt i den sidste fase af livet det nærvær

ikke erstatte det beslutningsforslag som vi behandler i dag indebærer en udvidelse af plejevederlagsordningen til også at omfatte pårørende til terminale patienter der dør uden for hjemmet der er tale om en meget betragtelig udvidelse af målgruppen op mod firs procent af alle dødsfald i danmark sker uden for hjemmet og det betyder at der med beslutningsforslaget vil være tale om en femdobling af målgruppen for ordningen i mit svar på spørgsmål nummer fem hundrede og otte fra september to tusind og sytten har jeg tidligere oplyst fru kirsten normann andersen om at en udvidelse af plejeordningen til også at omfatte døende på plejehjem forventeligt vil føre til en fordobling af udgifterne svarende til en årlig merudgift på cirka en hundrede og to million

det er vigtigt at være opmærksom på at den skønnede merudgift på cirka en hundrede og to million kroner i mit svar til fru kirsten normann andersen alene vedrører en udvidelse af

på plejehjem med beslutningsforslaget foreslås en udvidelse af målgruppen til pårørende til alle døende

med den foreslåede udvidelse af ordningen end de en hundrede og to million

som tidligere nævnt vil der med beslutningsforslaget være tale om helt op til en femdobling af målgruppen på den baggrund skønner sundheds og ældreministeriet at de potentielle merudgifter forbundet med beslutningsforslaget vil kunne være på op til cirka fire hundrede million kroner årligt men lad mig igen understrege at der er tale om et meget usikkert skøn fordi det er svært at vurdere hvor mange der vil benytte sig af en udvidelse af ordningen og i hvilket omfang de vil benytte sig af denne udvidelse men på den baggrund ser jeg ikke for mig at vi med et snuptag udvider ordningen til at omfatte alle døende i danmark forslaget rummer spændende elementer

mener at det er for vidtgående i sin nuværende form jeg tager dog altid gerne en drøftelse af hvordan vi bedre kan støtte de pårørende til døende uden for hjemmet det er vigtigt for os at vi sikrer ældre en værdig død for det skylder vi dem tak

ministeren måske har lagt til grund at

rigtig mange pårørende benytter sig af for eksempel

når det er sådan at de alligevel

det drejer sig også om ganske få dage når vi taler om borgere på plejehjem modsat plejeorlov i hjemmet tænker ministeren at man sådan en til en kan sammenligne plejeorlov

til døende i eget hjem med plejeorlov som der kan være behov for til borgere som er på plejehjem

timer måske dage som det drejer sig om når vi taler om døende som er på hospitalet eller som er på plejehjemmet eller som er på hospice så man som pårørende har mulighed for at være til stede og så lige for god ordens skyld

ministeren sagde at pårørende erstatter personalet når man har plejeorlov til døende i eget hjem mener ministeren at det er sådan det forholder

hvor mange der vil benytte sig af den ordning men hvad vi kan sige

det her beslutningsforslag for det er jo på alle måder et

utrolig sympatisk forslag altså at man skal give pårørende muligheden for at være sammen med deres døende slægtninge

livet byder et menneske

socialdemokrater er det utrolig vigtigt at man sætter en rigtig og værdig ramme op

rammen til glæde for den syge og døende men det er også glæden

at den pårørende kan have den nødvendige ro og tilstedeværelse omkring det at der er en pårørende der ligger og skal dø

vi har presset rigtig meget på her i folketinget og det var en stor glæde for os da vi sidste år

øget den enkelte borgers selvbestemmelse

den sidste del af livet når man er uafvendeligt døende det var en rigtig stor glæde at vi især var et par partier herinde som fik presset

regeringen til at vi skulle få oprettet behandlingstestamenter

vi alle sammen kan skrive ting ned inden vi bliver syge og døende jeg er også enig med sf når de skriver i deres bemærkninger til beslutningsforslaget her at ingen skal dø alene det er en rigtig fin sætning her skal det stærke fællesskab og samfundet naturligvis være der og det mener jeg også

er på en af samfundets institutioner eksempelvis hospice plejehjem eller sygehus der er rejst et reelt paradoks i sfs

fjernes muligheden for at kunne videreføre

plejeorlov og det plejevederlag

er der et reelt paradoks i men jeg må også sige at jeg ikke synes at sf opstiller en finansiering til det her beslutningsforslag som

gennemvurderet til at vi fra socialdemokratisk side kan støtte det her

foreslår at de skøn som ældreministeren også var inde på og som er givet fra ministeriets side

skal tages fra fra satspuljen jeg har været med til at forhandle satspulje i efterhånden

mange år og det er ikke sådan man lægger beslag på satspuljemidler det kunne være dejligt hvis den pengetank i form af satspuljen bare var så stor

indfri alle ønsker man måtte have

at det er et sympatisk forslag og kunne der findes en en finansiering på et eller andet tidspunkt indgår vi også gerne i en drøftelse af det her

der er nogle umiddelbare paradokser

lidt usikre økonomiske skøn og den måde hvorpå sf vil finansiere det her kan vi ikke støtte beslutningsforslaget fra socialdemokratisk side

liselott blixt fra dansk folkeparti velkommen

rigtig rigtig svært fordi man som pårørende skal være til stede og være hos den man elsker den sidste tid man har

også høre på nogle af talerne at det er ældre pårørende men det kan jo være i alle aldre vi har pårørende

døende

og arbejder for et bedre palliativt system i danmark flere hospicepladser til både unge og gamle det er nogle af de ting vi vi også sammen med med andre partier i folketinget har fået sat penge af til vi har fået sat penge af til udgående teams til døende vi har sat penge af til ekstra hospicepladser og vi har sat ordninger i gang ude i kommunerne for at sikre den hjælp som vi mener er nødvendig når man har døende i dag har vi et rigtig godt plejeorlovssystem for dem der ønsker at pleje den døende i eget hjem jeg er kommet hos mange af dem

kommer man også ud i hjemmet som hjemmehjælper man giver medicin man giver lindring man skifter men selvfølgelig er der nogle ting som de pårørende kan

kunne sidde og holde i hånd eller bare være til stede fordi man som døende mange gange har rigtig mange tanker man kan have angst

have smerter og den lindring

at der sidder nogen ved siden af gør at døden bliver nemmere at komme igennem eller om man kommer igennem ved jeg

proces overstået hvis

mere personale der er en større omsorg en holistisk tankegang vi ved også

så er de ikke så døende terminale som vi siger i fagsproget som man havde regnet med fordi

tid til at give den omsorg og pleje der er nødvendig

og som ikke kan tage fri hver dag eller slet ikke har tid

det ikke alle der kan tage fri nogle har ikke råd

kan ikke få det til at hænge sammen så jeg mener bestemt det er noget man bør se på jeg mener ikke at man skal have plejeorlov på samme måde som dem der er i eget hjem og passer deres døende pårørende men at se på nogle muligheder

jeg har her min pårørende der ligger på et

det kan være på en hospitalsafdeling og så videre

at man har brug for min støtte og omsorg den lindring det vil give den enkelte

bedre livskvalitet i den sidste tid men samtidig også gøre at man som pårørende kan være til stede give den tryghed og for personalet

hjælp der skal til

hvor der lå en ældre dame og skreg af angst men vi havde ikke ressourcer til at sidde derinde og vi havde ikke nogen vågekoner

en pårørende der sad og holdt i hånd for nogle gange

det nok til at de kan falde til ro og få den ro der skal til for at få den værdige død som

det er rigtigt at det forslag der ligger her

anslår en hundrede og to million

kigge på hvad kriterierne kunne være og så sikre at vi gør noget for den gruppe mennesker

vi med tiden kan bryde med for vi har jo kun livet indtil døden rammer

et stort ønske om at man får mulighed for at forlade livet med værdigheden i behold og på en måde som man selv har indflydelse på en værdig død er ikke

nogle ønsker pårørende tæt på andre vil helst være alene eller sammen med en enkelt nær ven eller veninde nogle ønsker medicin så man kan sove stille ind

nogle ønsker at dø i eget hjem

både ind og ud af livet vi har i dag mulighed for at tage orlov og modtage plejevederlag hvis vi skal passe på en pårørende i den allersidste tid sf foreslår med beslutningsforslaget her at udvide den nuværende ordning

det kunne for eksempel være på hospitalet på et hospice eller i en plejebolig i venstre deler vi intentionen om at den sidste tid skal være så god som muligt

et stort fælles behov for nærvær i den sidste tid

i venstre vil vi gerne drøfte hvordan man på bedste vis understøtter både pårørende og døende

mener vi at en udvidelse er i strid med formålet bag den nuværende ordning hvor man altså passer en døende i hjemmet

en

i omegnen af fire hundrede million

blot fordi at som det er i dag

er der professionelt og dygtigt døgnpersonale på blandt andet plejehjem hospices og hospitaler som er uddannet til at tage vare på og drage omsorg for at vores kære også oplever den sidste tid som værende værdig

det er potentielt rigtig mange pårørende der skal have orlov og vederlag hvis sfs beslutningsforslag blev til virkelighed de omkostninger som sf henviser til i beslutningsforslaget gælder jo kun for døende som dør i plejeboliger

vi har allerede taget flere initiativer som på forskellig vis understøtter en værdig død og sikrer hjælp og aflastning til pårørende som tager en stor opgave på sig lad mig nævne et par eksempler

med dansk folkeparti tres million kroner årligt til at understøtte kommunerne i deres opgave med at sikre ældre døende som kommunerne er i kontakt med en god og værdig afslutning på livet det kan for eksempel ske ved at involvere civilsamfundet og ved at inddrage den frivillige vågetjeneste for så vidt angår økonomien

har jeg noteret mig at sf ønsker at bruge årets satspuljemidler på plejeorlov til pårørende

jeg ser frem til drøftelserne omkring forhandlingsbordet til oktober november venstre kan ikke støtte forslaget som fremsat men vi ser som sagt frem til drøftelserne i

bevilget hvis man vil passe en pårørende som er døende i eget hjem sf foreslår med beslutningsforslaget her at man udvider den ret så man også kan få en plejeorlov hvis ens pårørende er døende mens vedkommende bor på plejehjem eller er indlagt på hospice eller sygehus

at dette finansieres via satspuljen ifølge beslutningsforslaget vil det koste lidt over hundrede million

jeg kan forstå på ældreministeren i dag at

det er der en diskussion om

så fald vende tilbage til helt overordnet

synes jeg det er et godt forslag fra sf ideen er bestemt sympatisk og god

er hjemme eller man er et andet sted og er døende at det er meget vigtigt at have pårørende omkring sig dels til at kunne sige farvel og tage de samtaler som der nogle gange

mindske den angst som som mange oplever når de nærmer sig døden

jeg synes også det er vigtigt at selv om det er ældreministeren vi har her i dag at huske på at det ikke kun er ældre som er døende det er også børn

og mennesker i alle livets

er der nogle andre til at tage sig af plejen og omsorgen

er ingen tvivl om at der er meget mere

der er man i særlig grad sårbar har et helt særligt behov for at mærke et nærvær og også mærke et nærvær fra nogle der kender en

derfor synes vi bestemt som jeg sagde til at starte med at det er et sympatisk og godt forslag

det er vigtigt og det synes jeg egentlig også understreges i forslaget

bliver på en måde hvor man i så fald opfatter de pårørende der så er der som en erstatning for

det professionelle personale der ellers er på et plejehjem eller et hospice

som skal løses af det professionelle personale de pårørende har også et behov for

have lov at være pårørende og

mulighed for et samarbejde i den sammenhæng

man kunne også diskutere nogle andre modeller jeg hørte også andre lægge lidt op til det vi har for eksempel tidligere fra enhedslistens side foreslået at man fik en ret til nogle

var tale om egentlig terminal fase men til de opgaver der er

når vi ikke kan støtte forslaget skyldes det den finansiering som sf anviser sf peger jo på at det skal finansieres via satspuljen og det er jo alle folketingets partier herinde bekendt at enhedslisten ikke er en del af

det er vi jo ikke fordi vi synes der er et helt fundamentalt problem

ved at man ikke regulerer overførselsindkomsterne i takt med lønudviklingen det har jo ganske store konsekvenser

betyder det at man ikke har reguleret overførselsindkomsterne at en enlig folkepensionist

end hvis de havde fulgt den lønudvikling vi andre havde samtidig

er det jo sådan i dag at næsten alle tretten ud af

er bundet til permanente ordninger

bestemt ikke er tale om et forsøg men en egentlig permanent

er altså penge som alene betales af de

har den laveste indkomst og vi synes at det

nogle typer af opgaver på derfor vil det være en forudsætning for at vi

vil give mulighed for at pårørende til terminale patienter kan få plejeorlov selv om patienten ønsker at dø uden for hjemmet det er meget positivt at man tænker på at ens kære har brug for pleje og omsorg i den sidste tid det er bestemt relevant derfor er det også godt at den nuværende ordning giver mulighed for at en pårørende kan få plejeorlov og plejevederlag

en terminal patient som ønsker at dø i eget hjem det kræver at

sig den omsorg og det plejebehov som ellers varetages af kommunen plejeordningen er altså et alternativ til hospice plejebolig eller lignende man betaler en pårørende for

overtage den plejeopgave som det professionelle personale ellers ville varetage så forslaget her går jo egentlig på at pårørende skal modtage et vederlag for at yde pleje som ellers varetages af kommunen det vil i bund og grund sige at der betales to gange for den samme pleje omkring firs procent dør uden for hjemmet og det her forslag vil medføre store omkostninger

kunne bruge bedre andre steder hvor man kunne få mere ud af pengene og på den måde måske få et bedre sundhedssystem på andre områder

til døende i eget hjem erstatter hjemmeplejen og hjemmesygeplejen som i øvrigt stadig væk normalt tager sig af alle plejeopgaver og hjemmesygepleje i forhold til terminale borgere i eget hjem eller var det alligevel

på et hospice eller på et plejehjem hvor der selvfølgelig er endnu mere personale

som pårørende kommer man jo stadig væk på

så derfor mener jeg stadig væk at der er tale om

ifølge lovgivningen det handler alene om at jeg som pårørende har mulighed for at være til stede

kunne ordføreren overveje om det så alligevel var en meget god idé at man kunne få fri til det hvis det er sådan at man faktisk ikke har andre muligheder

få et plejevederlag fordi det kræver mere end hvis

plejehjem

kære hjemme hos sig selv så er det jo fordi

yder noget ekstra som det offentlige

yder i den situation og derfor mener jeg at der er tale om

dobbeltbetaling men jeg er da enig i at

man kan for at være hos sine kære

man arbejder jo ikke fire og tyve syv man har noget fritid og man har også noget ferie

nogle fridage som man så må tage hvis

terminale patienter der dør uden for hjemmet jeg har selv

været pårørende til en af mine nærmeste

hun var ikke så gammel og hun døde på et hospital det er svært det er hårdt

jeg sad på en stue om natten og sad op og ned i en stol og ammede

mit barn som på daværende tidspunkt var

situation som jeg var på det tidspunkt

fik en blodprop i hjernen og derfor

forvarsel det var bare et spørgsmål om at møde op og være der og det kan tage

ud af kalenderen det gør man selvfølgelig gerne men spørgsmålet er om det giver så meget mening at lave forskel

forskel på hvor

i sit eget hjem på et hospital

skal den pårørende til terminalpatienter som udgangspunkt selv afholde

hvis man har brug for at tage fri fra arbejde

den sidste tid de sidste timer og dage og uger hos sin pårørende

hvis det foregår på en institution et plejehjem et hospice eller på et sygehus så i den nuværende ordning differentieres der altså mellem hvor

i den pårørendes hjem eller uden for den pårørendes hjem

det spørgsmålet hvor meget mening det giver at det er afgørende hvor den døende befinder sig og at det er det der afgør om man kan give sig god tid

at tage en ordentlig afsked med sin pårørende

for godt halvdelen af danskerne dør faktisk mens de er indlagt på et hospital

ældre sagen understreger også at

taler om ældre mennesker

at de pårørende skal tage sig af en og tage sig af nogle praktiske opgaver på

og det skal man selvfølgelig kunne gøre uden at man skal have alle mulige bekymringer over at man er til stede i alternativet ønsker

persons behov og ønsker

vi ikke behandler alle ens eller

vi har medbestemmelse på hvordan vi skal leve og hvordan vi skal være

og at der skal være mulighed for at være sammen med vores nærtstående pårørende uden at man skal bekymre sig om økonomi

se at det giver så meget mening at der skal være så stor forskel på om det foregår i den pårørendes hjem eller om det foregår på et hospital eller et plejehjem

også interesseret i at diskutere

løsningsmodeller som vi netop også hørte fra

løsninger på den her problemstilling

beslutningsforslag kendte jeg faktisk slet ikke til den her forskel der var

plejevederlag

henholdsvis plejer sin nærtstående derhjemme eller eller er hos sin nærtstående

når når vedkommende enten er indlagt eller på hospice eller på en

rigtigt at der selv om man har plejeorlov og passer og plejer derhjemme

det er klart at der alt andet lige vil være mindre pleje når

fuldstændig enige med sf i

at den døende og den nærtstående

lige så stort behov for at være sammen i den sidste tid om end

i konkret forstand men meget mere handler om samtaler holde i hånd og skabe tryghed

vi støtter ikke det her konkrete forslag men vi vil gerne give tilsagn om

hvis vi kunne tage en drøftelse også i forhold til at finde noget finansiering når vi når vi skal diskutere sats til efteråret og også finde

finde den rigtige model for

vi kan sikre både den døende den terminale patient og de nærtstående pårørende tid og ro til at være sammen i den sidste tid

debatten om muligheden for plejeorlov til pårørende til terminalpatienter der ønsker at dø uden for hjemmet tanken bag forslaget synes jeg

meget sympatisk og jeg anerkender vigtigheden af at have ens pårørende tæt på sig i den sidste tid og få en værdig afslutning på livet når konservative ikke kan støtte forslaget her

når man opholder sig på en institution et plejehjem hospice eller hospital

af professionelt personale i modsætning til hvis man opholder sig i eget hjem i eget hjem har man i højere grad brug for de pårørende omkring sig til hjælp pleje og omsorg og det er derfor vi har den nuværende plejeordning til dette formål derudover vil forslaget fra sf her være en meget markant udvidelse af plejeordningen da op mod firs procent af alle dødsfald sker uden for hjemmet for eksempel på et hospital et hospice

plejebolig forslaget her vil betyde en merudgift på op til fire hundrede million

samtidig vil arbejdsgiverne forpligtes til at udvide målgruppen for plejeorlov hvilket også kan give nogle gevaldige udfordringer

den forskel der er på vores mulighed for

til at kunne tage os af vores døende pårørende

alle sammen herfra på et tidspunkt og for mange familier er den sidste tid en rigtig vigtig tid både for den døende men i

af os der skal blive her lidt endnu mange finder løsninger så de kan være sammen i den sidste tid men flere og flere oplever at det er vanskeligt at få enderne til at nå sammen når man både skal passe et job og et døende familiemedlem i dag er det helt og aldeles op til den enkelte arbejdsgiver om man kan gives den nødvendige frihed

jeg synes det var hjerteskærende for mig da en portør fortalte at han netop var blevet ringet op af sygehuset i odense

han skulle komme med det samme fordi hans far var døende hans dilemma var at hans arbejdsgiver havde nægtet ham friheden så han simpelt hen ikke kunne komme af sted lige så hjerteskærende var det at møde en social og sundhedshjælper som havde haft plejeorlov til

ægtefælle men nu var han overført til et plejecenter fordi det var for svært at passe ham i hjemmet det betød for hende at hun skulle genoptage arbejdet i ældreplejen tage sig af to meget unge børn og i øvrigt være der for

jeg lover jer at hun var slidt men forslaget handler naturligvis ikke kun om de pårørende selv

forslaget handler også om tryghed og værdighed for den døende borger for intet er mere trygt end når det er den nærmeste familie der kan være til stede når vi skal herfra det kan hverken personale eller vågekoner erstatte ligegyldigt hvor dygtigt

i den situation de næstbedste jeg tænker

kan være det bekendt

finansieringen som en barriere og jeg er naturligvis åben for at man kan se på andre finansieringsmuligheder og jeg tænker at vi i den forbindelse også kan se på sparede sygedagpenge for vi ved at mange benytter sig af en sygemelding som en løsning i situationen som det fremgår af forslaget

har ministeren på et spørgsmål vurderet at en udvidelse af ordningen vil koste omkring hundrede

million kr altså mindre end det dobbelte af en pulje der er afsat til en værdig død på tres million kroner

jeg kan så forstå at ministeren nu mener at det

koster fire gange så meget det tænker jeg kræver en nærmere analyse og måske også en nærmere overvejelse af

handler om for det er ikke tænkt som en

oversættelse plejeorlov til døende i eget hjem kan ikke oversættes sådan en til en til det her forslag tænker jeg der er meget typisk stor forskel på tidshorisonten som gælder for plejeorlov til døende i eget hjem henholdsvis den allersidste tid man har på et plejehjem eller et hospice eller et sygehus

med på at vi at vi både kan se på vederlagets størrelse

at se på andre finansieringsmuligheder og dynamiske effekter i forhold til at mange pårørende jo må sygemelde sig for at have den nødvendige frihed men først og fremmest er friheden for mig det vigtige

i sundhedsudvalget efterfølgende med henblik på at hverken portøren eller social og sundhedshjælperen i fremtiden

vi måske kan få udarbejdet en beretning i udvalget med henblik på at finde en god løsning så vi kan ligestille pårørende så alle får mulighed for at være til stede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

at forslaget henvises til sundheds og ældreudvalget hvis ingen gør indsigelse betragter

forhandlingen er åbnet og nu er det ældreministeren værsgo

tak til forslagsstillerne for at give mulighed for at drøfte indsatsen over for pårørende til svækkede ældre det fremgår af beslutningsforslaget

at det tager udgangspunkt i den artikelserie som denoffentligedk bragte i efteråret her blev der blandt andet efterlyst en overlevelsesguide for pårørende til brug for deres møde med velfærdssystemet når for eksempel deres forældre bliver ramt af sygdom og svækkelse det var også temaet for et samråd jeg deltog i den sjette januar i år som sf også stod bag

drøfter det gerne igen for det er et vigtigt emne som jeg har sagt i mange sammenhænge også under det nævnte samråd

anerkender jeg fuldt ud at det er en stor opgave at løfte når man bliver pårørende til en ældre der ikke længere kan klare sig selv mange pårørende yder ofte en stor og uvurderlig indsats når et ældre familiemedlem rammes af sygdom og svækkelse og ikke længere kan klare sig selv det tror jeg at alle vi som har prøvet at være igennem det kan tale med om for mig som ældreminister er det afgørende at pårørende til svækkede ældre får både støtte til og anerkendelse af den uvurderlige indsats de yder de pårørende er ofte plejepersonalets nærmeste samarbejdspartnere og derfor er det utrolig vigtigt at vi sikrer en ordentlig støtte og aflastning til de pårørende

sat hjælp og støtte til pårørende på finansloven for to tusind og atten der er afsat tres million kroner årligt til styrkelse af kommunernes indsatser over for pårørende til svækkede ældre samtidig har vi forpligtet alle kommunerne til i deres værdighedspolitikker at beskrive hvordan kommunerne understøtter de pårørende til svækkede ældre som tilhængere af det kommunale selvstyre har vi overladt det til den enkelte kommune selv at beslutte hvad der lokalt er behov for i forhold til at støtte og aflaste de pårørende for at understrege vigtigheden af at kommunerne sætter pårørende på dagsordenen og styrker indsatserne på området sendte jeg et brev til samtlige kommuner den første februar i år her fremhævede jeg

kan anvende deres andel af de tres million kroner til at ansætte pårørendevejledere det blev også fremhævet at pårørendevejledere kan give de pårørende både viden og værktøjer til at hjælpe bedst muligt samtidig med at de hjælpes til at passe bedre på sig selv

hvis det er det er brug for lokalt og der er som sagt fulgt tres million kroner med til

kommunernes styrkede indsatser på området det synes jeg er den rigtige vej at gå

vi her på christiansborg skal lave en lovgivning som pålægger kommunerne en bestemt model for pårørendestøtten derfor mener jeg heller ikke at det beslutningsforslag som vi behandler i dag

forslaget end kan lyde beslutningsforslaget lægger op til at forpligte kommunerne til at udarbejde en temmelig omfattende guide til pårørende som skal indeholde alt fra viden om fuldmagtsregler til oversigter over den enkelte ældres læge tandlæge og andre sundhedsfaglige personer

over den ældres indkøbte medicin medicin

lægges der med forslaget op til både omfattende og unødigt bureaukrati for især kommunerne som med forslaget også forpligtes til løbende

i pårørendeguiden som ældreminister anerkender jeg i den grad at det kan være belastende at være pårørende til en svækket ældre men med forslaget her mener jeg at der skydes gråspurve med kanoner samtidig har jeg svært ved at se at et sådant lovforslag ikke vil medføre betydelige merudgifter for blandt andet kommunerne

kan jeg sagtens se at det kan være en rigtig god idé hvis den enkelte kommune som led i deres pårørendeindsatser

for eksempel regler og kommunens tilbud

kan være behov for som pårørende at få hjælp til at finde vej

interesseorganisationer

området har udviklet en ny model for pårørendesamarbejde samtidig vil kommunen ansætte en pårørendeguide som kan hjælpe borgerne og de pårørende med at finde tilbud som passer til deres behov der oprettes endda en hjemmeside hvor der kan søges om tilbud

uden at vi herindefra skal diktere én bestemt model samtidig vil jeg også fremhæve at demensalliancen har lavet en rigtig god pårørendeguide hvor der gives gode råd om blandt andet værgemål fuldmagter hvilke former for hjælp og støtte man kan få som pårørende samt hvordan man passer på sig selv så man ikke brænder ud og selv bliver syg pårørendeguiden indeholder også råd og vejledning i forhold til når der skal vælges plejehjem

godt at være opmærksom på i forbindelse med indflytning på plejehjem fra regeringens side har vi sammen med dansk folkeparti allerede sat markant fokus på at sikre bedre støtte og aflastning til pårørende til svækkede ældre ud over de tres million kroner årligt til at understøtte kommunernes indsatser over for pårørende og beskrivelsen af indsatserne i værdighedspolitikkerne kan jeg fremhæve

med den nationale demenshandlingsplan etablerer tretten nye rådgivningscentre for mennesker med begyndende demens og deres pårørende ligesom vi har afsat ni og tredive million kroner til flere meningsfulde

sikrer en landsdækkende udrulning af kursusforløbet lær at tackle der er målrettet pårørende til ældre og mennesker med demens derudover har jeg på baggrund af satspuljeaftalen på ældreområdet fremsat lovforslag nummer l to hundrede og elleve

af plejehjem samtidig er det værd at huske på at kommunalbestyrelserne allerede i dag er forpligtet til at tilbyde afløsning eller aflastning til pårørende der passer et svækket ældre menneske ligesom kommunerne mindst én gang årligt skal udarbejde en kvalitetsstandard for blandt andet personlig og praktisk hjælp kvalitetsstandarden skal indeholde generel serviceinformation til borgerne om den hjælp de kan forvente fra kommunen hvis de får brug for hjælp kvalitetsstandarderne kan findes på den enkelte kommunes hjemmeside og er dermed let tilgængelige også for pårørende i forlængelse af det vil jeg gerne knytte nogle synspunkter til den del af beslutningsforslaget som handler om udviklingen af flere statslige digitale løsninger der kan give for eksempel en pårørende fuldmagt til oplysninger fra for eksempel læge bank e boks eller kommune for vi er efter min mening allerede godt med på den front og hvis jeg skal fremhæve nogle af mulighederne

jeg nævne justitsministeriets lovgivning om fremtidsfuldmagter som gør det muligt digitalt at udpege en eller flere fuldmægtige til i fremtiden at kunne repræsentere en i økonomiske og personlige forhold hvis man senere hen i livet mister evnen til at varetage egne forhold som følge af sygdom eller svækket mental funktion eller lignende på sundhedsområdet har borgere i dag allerede mulighed for at give eller anmode om digital fuldmagt til en journal fra sygehuset en e journal laboratoriesvar og aftaler der findes to meget enkle muligheder for at få digital fuldmagt

journal fra sygehuset til laboratoriesvar og til aftaler

og man kan anmode om at få fuldmagt til en pårørendes oplysninger samlet set er

min og regeringens opfattelse at de spor som vi har lagt ud for at styrke indsatsen over for pårørende til svækkede ældre er den rette vej at gå på den baggrund kan regeringen ikke støtte

på hvad vi allerede gør i forhold til pårørende og det er måske i virkeligheden

nogle som os som har kendskab til området og

har arbejdet i området fokuserer rigtig meget på hvordan man kan støtte pårørende hvad nogle kurser pårørende har brug for og hvordan

lære at håndtere de her situationer men jeg

som egentlig ikke efterspørger kurser eller støtte men som beder om en praktisk guide

jeg skal huske cpr nummeret jeg skal bede om at få en fuldmagt

skal hænge i telefonen i alle mine frokostpauser i fremtiden

giver det ikke bare rigtig god mening og kunne det ikke aflaste personalet i ældreplejen betragteligt hvis de pårørende

en demensdiagnose og hvilke dokumenter man man lærer der er vigtige at få styr på

har noget der vi har også ældre sagen

udgivet håndbogen værd at vide om rettigheder muligheder og pligter

dem kan den enkelte pårørende simpelt hen få

får brug for hjælp og den personlige samtale er jo også uendelig vigtig og

værdighedspolitikkerne ja så synes jeg at vi faktisk er rigtig godt i gang der er store muligheder for at finde de

på denoffentligedk nævner jo netop ting som vi overhovedet ikke har beskæftiget os med for det er rigtigt at vi sørger for at der er plads til samtaler og

støtte men det her handler ikke om behov for støtte for det er bare en person mere man skal tale med det handler om en let adgang til at søge generel fuldmagt det handler om en let adgang til telefonnumre

kommunikation i det hele taget så det er jo nogle helt andre praktiske ting

der bliver bedt om her og det er i virkeligheden hverken dyrt eller svært det er bare et spørgsmål om at få det organiseret lidt mere generelt så tænker ministeren alligevel ikke at her er område vi har overset

pårørendevejledere så er det jo dejligt at vide at der

hvor den enkelte borger kan få hjælp

tildelt efter puljeansøgninger og det vil jeg bare lige høre ministeren

fordi en del af den kritik vi hører så ofte

at pengene går til kontortimer i stedet for plejetimer og omsorgstimer til

er de mange puljer så er det rigtigt forstået

det jo rigtig dejligt og glædeligt og så vil jeg bare spørge ministeren om det så er efter bloktilskudsnøglen eller om det er efter den demografiske fordelingsnøgle at de penge så bliver uddelt

eller den demografiske fordelingsnøgle så er det fordi

har kigget på hvordan de penge regeringen

ældre borgere de forskellige kommuner har og her kunne man desværre se en meget stor

ligger i det vi typisk kalder udkantsdanmark eller vandkantsdanmark eller hvad vi nu kalder det hvor der er en svag økonomi og mange ældre

fik markant færre midler

københavnsområdet og nord for københavn og så videre og derfor

tres million kroner er ikke meget

hvordan de penge så er blevet fordelt til kommunerne men

hyrdebrev ud om at vi rigtig gerne

hjælpe dem der hjælper vores ældre og svækkede medborgere med at navigere i velfærdssamfundet for det er ikke altid nogen let sag at finde rundt man kan let føle at man farer vild i de systemer der burde hjælpe og som ikke taler ordentligt sammen hvor almindelig sund fornuft synes tabt et sted på vejen og hvor det vigtigste fokus nemlig fokus på borgeren med hjælp behov er forsvundet i regnearkene sådan oplever mange pårørende desværre i dag mødet med ældreplejen og sundhedsvæsenet og krydset mellem de to og så tør man næsten ikke tænke på når de pårørende oplever det

opleves af de ældre svækkede borgere

det vigtigste i vores velfærdssamfund at man kan blive gammel i tryghed om at der er ordentlig ældrepleje til en når man ikke længere kan klare sig selv at der er en ældrepleje hvor man kan blive gammel med værdigheden i behold og med mest mulig selvbestemmelse en ældrepleje hvor man ikke skal igennem et forhindringsløb for at nå frem til hjælpen men det er ikke virkeligheden alle steder nanna holsts beskrivelser af sine erfaringer som pårørende er desværre bare et eksempel på det der findes jo utallige andre

borgerne og velfærdssamfundet skal i højere grad end i dag være på borgernes præmisser og da særlig når vi snakker om ældre svækkede mennesker så handler det i høj grad om at sikre at der er en bedre adgang for pårørende til at støtte og hjælpe

tage fat for det første skal vi gøre noget ved en alt for presset ældrepleje visitationen til hjemmehjælp er mange steder blevet for stram

har set i antallet af visiterede hjemmehjælpstimer over de senere år kan ikke kun forklares ved at de ældre er blevet mere sunde og raske end tidligere ventetiden til en plejebolig overstiger mange steder garantien på to måneder og siden lars løkke blev statsminister er der skåret over

hundrede medarbejdere væk i ældreplejen i samme periode er antallet af ældre steget derfor er det ikke så underligt at de pårørende oplever et velfærdssamfund der ikke har tid til dem eller at de ikke oplever et velfærdssamfund der har tid til at kigge sine egne procedurer og arbejdsgange efter i sømmene for som det ser ud i dag er

hvor vi giver hinanden håndslag på at pengene til vores velfærd skal følge med når vi bliver flere ældre og flere børn

brug for et sporskifte i ældreplejen ja faktisk i hele den offentlige sektor et sporskifte hvor vi politikere i stedet for at styre velfærdsinstitutionerne helt ned i mindste detalje

skridt tilbage og giver plads til medarbejdernes faglighed det sporskifte kalder vi i socialdemokratiet for fingrene væk vi vil gøre op med procesregler og dokumentationskrav og kontrol der forhindrer medarbejderne i rent faktisk at bruge den faglighed de har taget årelange uddannelser for at tilegne sig så fokus i den offentlige sektor bliver på mennesker frem for på regneark på nærvær og omsorg så relationerne mellem mennesker kan få plads mere almindelig sund fornuft som nanna holst ville udtrykke det og endelig for det tredje er der brug for et helt nyt syn på hvilken ressource pårørende udgør mange steder arbejder man allerede i dag målrettet på at inddrage de pårørende og skabe et godt samarbejde det gennemgik ministeren jo nogle ganske udmærkede eksempler på

alle med for det er jo en enorm ressource og hjælp de ældre

stor gavn af men som går tabt

her at der skal udarbejdes en pårørendeguide af de enkelte kommuner

meget åbne over for at diskutere det nanna holsts pårørendeguide som sf henviser til er jo et godt udgangspunkt ikke for os her i folketinget at lovgive om men for kommuner og regioner at lade sig inspirere af men vi mener nu nok også at der er brug for nogle grundlæggende ændringer af selve systemet så det bliver lettere og mindre stressende at være pårørende rigtig mange pårørende ender selv med at gå ned fordi jobbet som pårørende bliver for voldsomt så hvad angår det konkrete beslutningsforslag fra sf

er vi meget positive over for at drøfte forslaget om pårørendeguides nærmere men vi kan ikke støtte det konkrete beslutningsforslag da der ikke er angivet finansiering

vurdering af at vi kan pålægge kommunerne at udarbejde detaljerede pårørendeguides efter nationale retningslinjer uden også

have en økonomisk kompensation så mener vi udover det at vi måske også

spadestik dybere og det vil jeg meget gerne være med til jeg håber at folketinget vil bakke sf op

den ambition særlig håber jeg at regeringen vil tage handsken op og gå videre med de konkrete forslag

til ting hvor man må sige at pilen peger på regeringen på ældreministeren måske på innovationsministeren når det kommer til nogle af de forskellige digitale systemer

man virkelig kan løbe panden mod en mur som pårørende men tak for at rejse debatten til sf tak for ministerens besvarelse og tak for ordet

vil med forslaget sikre en bedre oplysning til pårørende til svækkede ældre

det jo ikke kun er svækkede ældre vi har med at gøre det kan være en midaldrende

startende demens eller andre ting der gør at

bliver mere eller mindre handicappet eller inhabil og så er det en jungle at finde rundt i både kommunens

det var rigtig rigtig svært

eller at få

være digitalt noget som

mange gange ligger der utrolig mange oplysninger og det er rigtig svært hvis ikke man på forhånd har givet en en fuldmagt til at

hvor forpligtelsen ligger jeg tror faktisk der er rigtig meget der ligger herinde

med med en informationspjece om hvem man skal kontakte

det meste af det liggende ude på deres hjemmesider eller i

men decideret hvordan man kommer videre ind er svært jeg

i sundheddk så det må være adgangen til sundheddk

vi er meget positive i forhold til at man

løse nogle af de her opgaver

er meget ensartede så jeg tror

ramt af sygdom der gør os ihabile

altså vores pårørende der står med de problemer

komme ind i vores journaler i vores bank eller hvad det kan være

meget gerne være med til at arbejde videre med forslaget da

pårørendeguide forslaget udspringer af en pårørendes

og deres møde med den lokale kommune på godt og ondt nannas historie rørte mig meget

giver udtryk for en demensdiagnose gør ondt både på den enkelte og på familien

det menneske vi har kendt hele vores liv eller i årevis vil langsomt glide væk fra os

bliver med tiden til store udfordringer

et walk and talk arrangement med min lokale alzheimerforening det der slog mig

stort set alle pårørende havde et udtalt ønske om aflastning og flere virkede næsten udbrændte og mange gav udtryk for at livet som pårørende til en dement ofte er et ret ensomt liv

fire og tyve syv tre hundrede og fem og tres

at man som pårørende kan blive aflastet enten nogle timer om ugen så man for eksempel kan fortsætte med en fritidsaktivitet

hvis man har lyst til for eksempel at tage til en konfirmation i den anden ende af landet og stolt over og glad for at vi allerede har taget stribevis af initiativer sammen og lad mig her nævne et par stykker med den nationale demenshandlingsplan har vi sammen i satspuljekredsen afsat seks og halvfjerds en halv million

at etablere tretten nye rådgivningscentre for mennesker med demens og deres pårørende

at man i sin iver for at passe sine demente mor eller far eller ægtefælle glemmer sig selv derfor er vi i venstre oprigtig glade for at vi også i satspuljekredsen kunne blive enige om at afsætte midler til udrulning af kursusforløbet lær at tackle jeg har for flere år siden deltaget i et lær at tackle kursus i forhold til psykisk sårbare og var imponeret over den tilgang som deltagerne blev mødt med

mange redskaber som man får i hånden til at lære at tackle hverdagen

i en ny og bedre retning konceptet er det samme i forhold til pårørende

fyldt meget i det politiske landskab de seneste år men vi må ikke glemme at der også andre sygdomme som udfordrer både den enkelte og

og de kommunalt ansatte en enorm stor indsats for at passe på vores sårbare borgere det ligger i serviceloven at man i kommunerne skal sikre den nødvendige pleje og omsorg jeg har i mere end ti år været kommunalpolitiker

i forhold til det fastlagte serviceniveau men her på christiansborg har vi med finansloven for to tusind og atten

for svækkede ældre og deres pårørende nanna holst beskriver i sin artikel nogle af de udfordringer man som ældre og pårørende kan løbe ind i når man skal vælge ens sidste hjem et plejehjem

for skal man blive i ens hjemkommune hvor man måske har boet i mange år eller skal man tage springet og flytte tættere på børn og børnebørn og hvordan finder man det rigtige plejehjem et nyt hjem der passer til det menneske man er og til den hverdag som man ønsker at leve de sidste vigtige år af ens liv så sent som den tolvte april førstebehandlede vi her i salen et lovforslag

skal give både ældre og de pårørende informationer om de mange forskellige plejehjem og boliger der findes i landet og når vi nu er ved det digitale foreslår sf også at der skal udfærdiges flere digitale løsninger der kan give pårørende adgang til eller fuldmagt efter samtykke til oplysninger om for eksempel læge eller e boks og det er sådan set helt rigtig

er i en tilstand hvor man kan passe på sig selv eller kan klare sig selv og håndtere sine praktiske forhold når vi i venstre ikke støtter forslaget her

som jeg allerede har nævnt at der er taget mange initiativer som samlet set burde opfylde det behov som sf også peger på og så har jeg endda ikke nævnt alle initiativer jeg kunne for eksempel have valgt også at dvæle lidt ved værdighedsmilliarden og den forpligtelse der ligger

den vurdering er vi i venstre ikke enig da man alt andet lige pålægger kommunerne en opgave der skal løses venstre kan ikke støtte forslaget som sf har fremlagt og jeg skal hilse fra det konservative folkeparti

regeringen skal pålægge kommunerne at lave skriftlige vejledninger som skal gøre det lettere at være pårørende det kan være pårørende

svækkede ældre eller til syge og for det andet at regeringen skal pålægges at udfærdige nogle flere statslige it løsninger som gør det lettere for de pårørende at få fuldmagt på vegne af eksempelvis

pårørende til eller de syge som de er pårørende til i dag bor ældre i deres eget hjem længe og derfor er det ofte op til de pårørende at få hverdagen til at fungere når den ældre ikke selv magter opgaven det er en hård opgave og en tidskrævende opgave som mange pårørende beskriver som at få et ekstra arbejde og det bliver jo bestemt ikke lettere når mange oplever hvis det for eksempel drejer sig om

bor langt væk ældre sagen har også undersøgt den belastning det udgør at blive pårørende og det fremgår åbenlyst at der er behov for mere støtte og vejledning flere har her i debatten også henvist til de

har fortalt hvordan hun har oplevet at være pårørende

er ingen tvivl om at det er et problem som rigtig mange oplever og kender til

konkrete vejledninger der beskriver hvem man skal ringe til for at få hjælp til den ældre hvornår de kan træffes hvad der forventes

bruge når man er pårørende og det kan være lidt af en jungle at finde ud af kommunerne står jo med de her sager hver eneste dag men for den der

man skal finde rundt i det her og derfor tror jeg

beskrive hvordan systemet fungerer

måske i sig selv kunne føre til nogle bedre processer for eksempel at

synes åbenlyst at man bliver nødt til at tage hensyn til at en pårørende ikke kan komme med en times varsel

der er en plads hvor man pludselig skal springe til når det er sagt synes jeg også der er nogle elementer i forslaget som er lidt ufærdige sf nævner for eksempel selv

de konsekvenser der kan være for den enkeltes retssikkerhed i forhold til databeskyttelse og andre praktiske problemer og derfor

jeg skadet af at jeg har været herinde for lang tid men jeg tror måske heller ikke helt på at vi kan slippe af sted med at sige at der ikke er nogen udgifter forbundet med forslaget men i så fald er det jo nok af et begrænset omfang som burde

og oplysning til pårørende til syge og ældre svækkede medborgere det er et vigtigt emne og det er fint at få mulighed for at drøfte indsatsen over for de pårørende

liberal alliance glæder vi os over at regeringen sammen med dansk folkeparti har afsat tres million kroner årligt på finansloven

atten til at styrke kommunernes indsats over for pårørende til svækkede ældre vi synes det giver god mening at lade det være op til den enkelte kommune lokalt at beslutte hvordan man bedst muligt støtter

og aflaster de pårørende det betyder samtidig også at hvis den enkelte kommune vil bruge midlerne på at udarbejde en sådan pårørendeguide som forslagsstillerne foreslår skal det stå dem frit for i liberal alliance mener vi ikke at det er vejen frem at forpligte kommunerne til at lave en pårørendeguide derfor støtter vi ikke

er som sagt en meget menneskelig ting og det gør vi også i dag i danmark er der syvhundrede og halvtredstusind pårørende der yder et vigtigt bidrag ved at hjælpe svækkede eller syge familiemedlemmer

pårørende kalder vi dem og de kan også kaldes for

de selvfølgelig hjælper fordi det er nogle af deres nærmeste der har brug for hjælpen og fordi det betyder at svækkede ældre kan opretholde et værdigt og meningsfuldt liv

mange kommuner har en pårørendepolitik og nogle kommuner har også en

at være pårørende det er svært når

nærmeste bliver svækkede

plejekrævende der er mange ting som de pårørende skal tage sig af fordi

nærmeste mange pårørende føler heller ikke at de bliver anerkendt og inddraget og støttet i den indsats de yder derfor er vi i alternativet enige med sf i hensigten med forslaget om at der skal være vejledning og oplysning til pårørende til syge og ældre svækkede medborgere og at vi skal støtte op om de pårørende

i alternativet mener vi at det er vigtigt at vi får sat fokus på de pårørende og at vi sikrer bedre vilkår for

det gælder ikke kun denne gruppe men alle pårørende

glade for og tilfredse med

aktiviteter i søen som handler om

støtte og aflaste de pårørende

så jeg vil sige at

vi er positive over for forslaget som flere har været inde på i dag

føres ud i livet

om det skal være en del af en satspuljeforhandling eller hvordan vi kan arbejde videre med det her forslag vi synes i hvert fald

her beslutningsforslag det er rigtig vigtigt og det er rigtig godt at vi får vendt blikket mod de pårørende og det skal vi gøre fra det offentliges side i langt højere grad der er ikke noget menneske som er en ø mennesket er ikke alene vi lever ikke alene vi er altid i en eller anden grad omgivet af nogle pårørende

det betyder at når et menneske rammes af sygdom rammer det ligeledes de pårørende og pårørende skal jo skabe tryghed for den syge men pårørende har også brug for selv at blive trygge

skal det offentlige blive bedre til at se mennesket som et hele og det vil sige inklusive de pårørende

det som vi fra radikal side har imod det her forslag er at man på en eller anden måde tror at vi kan løse den her problemstilling med en lov fra christiansborg

at alle de mange

deler alt det vi har stået og debatteret her i dag

lave ordentlige pårørendeinitiativer

direkte imod at vi fra christiansborgs side skal lovgive om

vi fra radikal side enige i at det er en rigtig god idé med flere statslige digitale løsninger der kan give pårørende mulighed for at få fuldmagt

pårørendes oplysninger men som det er beskrevet i det her beslutningsforslag er det stadig væk for ukonkret til at vi vi kan stemme for men vi vil gerne give tilsagn om at det vil vi gerne være med til at drøfte

vil det være en diskussion som hører hjemme her i i folketinget så alt i alt kan

vant til at tænke støtte til pårørende på en ganske bestemt måde men her er det jo faktisk en pårørende selv

på baggrund af praktisk erfaring giver udtryk for hvad det egentlig

af problemstillinger i løbet

anden måde at tænke støtte til pårørende på end det vi

den nødvendighed at familien er til stede det tror jeg også de fleste familier gerne vil være

at pårørende er et fokusområde generelt i ældreministeriet

primært været målrettet netop pårørende som bor sammen med den borger som har brug for hjælp og måske ikke så meget målrettet

nogle gange bor langt væk for én ting er at blive ældre og have svært ved at overskue hverdagen noget andet er at man i den situation også skal forholde sig til rigtig meget administration som man aldrig nogen sinde er stødt på før du skal lige sende en ansøgning til ja der er rigtig mange som man kan komme til lige at sende en ansøgning

lige fra madordning til indkøbsordning til fodterapeut til hjælp til træning til hjælpemidler til undersøgelser hos læger og hospitaler

pension og tilskud til medicin og nye regninger der skal betales og meget andet som bliver noget nyt i hverdagen for den borger som pludselig bliver afhængig af noget hjælp reglerne er ofte forskellige fra kommune til kommune og

det er bestemt langtfra alting som foregår digitalt det betyder altså alt andet lige ventetid på telefonen den ene formiddag efter den anden

går rundt i den forvildelse at det alt sammen er noget som personalet i hjemmeplejen tager sig af ret skal være ret det gør de altså også når der ikke er andre til at hjælpe til men det er ofte de pårørende som borgeren har mest tillid til og det er ofte de pårørende som kender borgerens økonomi

borgeren plejer at have i køleskabet og så videre kunne man eksempelvis udarbejde en fælles skabelon for en generel fuldmagt

få en fast kontaktperson i hjemmeplejen en gatekeeper kunne flere drøftelser foregå elektronisk så man slipper for lang ventetid på telefonen

hjælpemidler ud uden for normal arbejdstid hvis de nye hjælpemidler indebærer at man skal sørge for eksempelvis at flytte en seng som nogle ordførere også har nævnt

ikke mindst lave en huskeliste over forhold som man som pårørende har brug for som for eksempel personnummer telefonnumre

et forslag baseret på mange måneders praktisk erfaring

danne grundlag for nogle rammer som vi i folketinget skal udstikke hvis det er sådan at

vi for alvor skal aflaste pårørende jeg synes det er vigtigt at vi husker på

skal kendes på det vi mener vi skal kendes på det vi rent faktisk formår at beslutte

jeg har lyttet mig til at der trods alt er en positiv stemning i forhold til

få en videre drøftelse i udvalget om om vi kan få mere fokus på hjælp til pårørende som ikke bor sammen med borgeren og som ikke har brug for kurser ikke har brug for vejledning og guides og alle de andre ting som vi har sat i gang men som sådan set bare har brug for en praktisk guide

mail adresser og en mulighed for at kommunikere på

andre måder for at løfte nogle af de rigtig mange administrative opgaver som man støder på når man får brug for hjemmepleje

jeg håber på at vi kan få en videre drøftelse i udvalget om muligheder for at løse

som udfører godskørsel for fremmed regning med gods med en vægt på mere end elleve

en tilladelsesordning da det blev hævdet at en tilladelsesordning vil have en præventiv effekt og medføre en professionalisering af branchen en anden fraktion af udvalget kunne derimod ikke anbefale en tilladelsesordning idet det blev hævdet at det ikke kan godtgøres at en tilladelsesordning vil have de positive effekter som det påstås i beslutningsforslaget vedrørende bekæmpelse af sort arbejde socialt bedrageri og illegal arbejdskraft tværtimod blev der peget på at man med en tilladelsesordning først og fremmest vil ramme en masse lovlydige virksomheder med administrative og økonomiske byrder som ikke står

mål med de resultater der kan opnås ved en tilladelsesordning ikke desto mindre har et flertal i folketinget valgt at fastholde ambitionen om at indføre en tilladelsesordning for godskørsel for fremmed regning i varebiler og det er kort sagt årsagen til at vi i dag behandler dette lovforslag det er ikke nogen hemmelighed at jeg og resten af regeringen er imod dette lovforslag

er tale om et lovforslag der vil pålægge erhvervslivet uforholdsmæssige økonomiske og administrative byrder mit ministerium har sammen med erhvervsstyrelsen foretaget en nærmere kortlægning af de såkaldte erhvervsøkonomiske konsekvenser denne kortlægning viser at der samlet set vil være omstillingsomkostninger på mellem tres og halvfjerds million kr altså omkostninger som rammer de virksomheder der i dag benytter varebiler til firmakørsel eller godskørsel for fremmed regning derudover vil branchen have løbende årlige omkostninger på cirka

er et udtryk for et kompromis eller et resultat af en forhandling mellem regeringen og oppositionen hvor regeringen efterfølgende er rendt fra sit ansvar ved ikke selv at fremsætte lovforslaget sådan som historien ellers har været fortalt i visse medier tværtimod vil jeg mene at det var den mest naturlige løsning at lovforslaget blev fremsat af de partier der rent faktisk bakker op om lovforslaget

og at vi andre som ikke bakker

at det er de partier der har fremsat lovforslaget og stemt for lovforslaget som har ansvaret for det

de partier som ikke har fremsat lovforslaget og ikke stemt for

selv om regeringen ikke bakker op om lovforslaget vil jeg dog gerne tilkendegive at ministeriet naturligvis stiller sig til rådighed med teknisk bistand hvis der viser sig behov herfor under folketingets behandling opsummerende og afslutningsvis

til hvorvidt skiftende ministre har været

understøttende i forhold til processen så kan man undre sig over at der er gået to år fra fra regeringen kom i mindretal på

til vi rent faktisk kan vedtage noget

siger meget om i hvilket omfang regeringen har været konstruktiv men jeg

kan man meget hurtigt danne sig et billede af hvordan forholdene i varebilsbranchen er er en branche med et højt antal konkurser det er en branche som gentagne gange er blevet taget i

det er en branche som er belastet af socialt bedrageri af forskellig

der arbejder samtidig med at de modtager andre offentlige ydelser

folketingets flertals beslutningsforslag at jeg forstår det sådan på

at han intet har at udsætte på mig som minister eftersom jeg jo har sørget for at der blev lavet et forslag til en lov som partierne kunne fremsætte

jeg har gjort det efter bedste evne for at få et lovforslag der vil fungere i virkeligheden som partierne så kan fremsætte og stemme for så det kan blive vedtaget

med min forgænger de hensyn

at bekæmpe sort arbejde ulovligheder osv støtter jeg fuldstændig men som jeg sagde i min tale

sørge for at det sker det her lovforslag vil primært genere de virksomheder som opererer lovligt og godt i dag og de nytilkomne der kommer

aftale som regeringen har trukket sig fra og ministeren har redegjort for at det ikke er ministerens opfattelse så lad lad os lande den på at vi er professionelt uenige om

men ikke mener at det her lovforslag bidrager til at løse problemet hvad har ministeren så

skal gøre for at bekæmpe de ulovligheder der foregår der må man spørge

jeg kan grundlæggende ikke forstå hvorfor ministeren ikke synes at der skal være ordnede forhold i den her branche forstået på den måde at de tiltag vi nu laver med det her lovforslag

gengangere fra godskørselsloven

derfor kan jeg ikke helt forstå hvorfor det ikke skulle kunne virke

ikke anerkender at der er de problemer

sort arbejde illegal arbejdskraft socialt bedrageri

jeg mener ikke at disse tilladelsesordninger virker og den her tilladelsesordning vil heller ikke løse det problem

som herre henning hyllested skitserer

den har sat nogle standarder for hvordan tingene foregår i den branche jeg ved ikke om vi havde opfundet tilladelsesordningen i dag

der bliver stillet forslag om at tilladelsesordningen

og jeg synes også at argumentationen fra ministeren i høj grad tydede på at

sikkert det var noget historisk betinget og det var da ikke sikkert at man hvis man skulle gøre det i dag så

synspunkt som som ikke efter min mening giver

ikke også skulle kunne gælde

den rette balance og i den balance spiller godskørselsloven en en rolle

nødvendigvis gøre det alle andre steder hvis det ikke tjener noget formål og som jeg har sagt i min tale det formål som forslagsstillerne her forestiller sig med at man kan bekæmpe sort arbejde og social dumping og ulovligheder i det hele taget med en tilladelsesordning for varebiler

kørselsordninger og nye vareleveringsordninger som

kan være her i dag og dermed kommer man til at sætte en stopper for at der kan være en deleøkonomisk udvikling i danmark hvor man udnytter at der er ressourcer til overs til at levere et produkt til gavn for både økonomi og miljø men det er enhedslisten jo

skamroser sig selv for at have medvirket til at fremsætte det her lovforslag jeg anerkender at vi har haft god bistand fra ministeriet

vi har accepteret at der blev nedsat diverse

udvalg som man muligvis sikkert på forhånd kunne

og krat fra alle yderpunkter af den her branche

pålægger en minister

fremsætte et lovforslag skal han altså gøre det så anerkender jeg at det var en

føle sig en lille smule forpligtet af det arvegods der lå ovre i transportministeriet og jeg vil

høre om ikke ministeren mener at det her da

og så har man endda ikke gjort det man skulle nemlig at fremsætte det her man har bedt os om

godt et år så jeg kan jo ikke tage ansvar for det der er foregået i en tidligere regering hvor jeg ikke var minister

så kunne man jo i flertallet

have gjort noget alvorligt ved ministeren hvis man ikke var enige om det det tror

positive intentioner om at gå med i det her

og jeg har ikke glemt hvor længe herre ole birk olesen har siddet

i forhold til arv og gæld når man overtager et ministerium og det her var så en del af

at ministeren hvis det skulle komme så vidt at et flertal pålægger ministeren at fremsætte et lovforslag så også agter at gøre

at der skete noget så satte jeg jo en møderække i gang hvor

det flertal og vi talte os frem til hvad det var flertallet ville

arbejde foregik så hurtigt som det overhovedet kunne og med et løfte om at vi nok skulle have et lovforslag klar som kunne fremsættes og blive vedtaget inden sommerferien

skal stå og rose mig selv af for det er noget man kan forvente af en minister og det

bare fordi jeg er blevet anklaget for at det har taget for lang tid og at det har været ukonstruktivt og

skattesnyd det der overraskede mig var ikke den erkendelse for det

erkendt af andre ministre i tidligere borgerlige regeringer

at ministeren bare henviser til nogle andre ministre og siger

må vi snakke med skatteministeren

transportministeren gøre for at få ryddet op i en branche der

skat det er heller ikke fødevareministerens opgave at

for at landbruget betaler skat det er ikke erhvervsministerens opgave at sørge for at industrien betaler skat det er skatteministerens opgave at sørge for at skattereglerne bliver overholdt og bliver håndhævet det er faktisk sådan det er

synes måske bare at jeg så vil spørge transportministeren hvad transportministeren vil gøre ved et område som tydeligvis undergraver blandt andet skattebetalingen og også andre ting der har

forvente at de andre ministerier selv tager det op eller tager ministeren et initiativ

at transportministeren bare lader stå til det er muligvis rigtigt hørt

opkrævning af skat håndteres af skat og ulovligheder

det er de ministre der har de områder som det vedrører som tager sig af det

lidt nysgerrig på når nu ministeren har udarbejdet det her lovforslag hvor det

for at vi alle sammen var glade og bakkede op om det i stedet for at tale ned at

etableret noget lovgivning som som håndterer et problem der er i

der kom et lovforslag om noget som alternativet var uenige i

det kan man ikke

se at alternativet var med til at lave det her beslutningsforslag

vil forhindre at murere kan operere til gavn for ressourceforbruget i samfundet så ligger det jo fuldstændig i stik modsat retning af den linje som alternativet normalt har hvor

det her lovforslag vil påvirke miljøet negativt fordi det vil forhindre nye deletjenester der udnytter ledige ressourcer til at transportere varer så det ville godt nok være stik imod

du snakker om den miljømæssige og så har vi jo den sociale som handler om at vi skal tage hånd om mennesker tage hånd om social dumping og vi skal tage hånd om

at vi har et værdifællesskab sammen og en solidaritet over for samfundet hvor man ikke skal snyde med det her så høringssvarene er de kritiske er der blevet nævnt eksempelvis en bagatelgrænse

det selvfølgelig glædeligt for de partier som

med noget af det snyd der er i transportbranchen

nogle penge som man så betaler skat af ligesom alle andre mennesker og dermed konkurrerer på lige vilkår

være lidt dyrere at følge reglerne men hvorfor pokker er der nogle der skulle undlade at følge reglerne og spare lidt penge og skabe en unfair konkurrence når nu hovedparten overholder reglerne og afholder de omkostninger der er forbundet med at overholde reglerne chaufføruddannelse og så videre

en branche at gøre som har været dybt gennemsyret af at man

gå på nettet købe en gammel lastbil

som måske ikke

raketpost på siden eller hvad man nu kunne komme i tanker om få sig et cvr nummer og så i øvrigt uden om

sociale ydelser og hvad man ellers kan ernære sig ved ligge og køre fragt i fremmed regning

vi har eksempler på helt ned til tres kroner i timen for

køre de her ydelser rundt så er man altså nødt til enten at snyde i skat

dansk industri med flere

er det de samme mennesker de samme organisationer der hyler når vi så prøver at gøre

ja det er nok lidt dyrere at følge reglerne end at snyde på vægten det anerkender jeg

et langt forløb jeg håber nu at

i forhold til ikrafttrædelsestidspunktet og sådan noget og det er vi selvfølgelig villige til at diskutere det her skal gøres rigtigt

støtter naturligvis forslaget

om regeringen og venstre er også blandt de partier som

branchen overholder reglerne det må være underforstået at der så er nogle brodne kar som snyder og springer over hvor gærdet er lavest og derved skaffer sig nogle

så langt er vi enige men det vil sige at

når nogle snyder på vægten må være et kontrolproblem

mangelfuld kontrol og derfor

dansk folkeparti tror at nye regler

nye regler er jo en form for kollektiv afstraffelse

sige der også rammer de lovlydige hvorfor skal vi gøre det når problemet

været nogen regler det er derfor vi ønsker at der skal være et regelsæt der siger hvordan man skal agere hvis man ønsker at køre fragt for fremmed regning med biler under tre

egenkapital vandelskrav

forbrydere der ligger og kører rundt på landevejene med med de her ydelser så forudsætningen for at

et regelsæt man kan bygge kontrollen

det er der nu og så håber vi selvfølgelig

at de instanser der skal varetage det er både skat

ulovligt jævnfør anden lovgivning så så derfor

rammer skiven jeg vil gerne høre dansk folkeparti hvad man mener om at det

stadig væk er muligt at have et firma i flensborg der sender en hærskare

så kører det her gods for fremmed regning men det er altså ikke danske chauffører og de er slet ikke underkastet danske regler frygter herre kim christiansen ikke at vi får rigtig mange tyske biler at se i danmark

som både ønsker en total harmonisering og totalt fri cabotage og så videre

der gør at der rent faktisk er fri cabotagekørsel det vil

tidspunkt har mod og mandshjerte her i folketinget nu er der jo heldigvis lige kommet en eu dom som faktisk giver os lidt medhold i forhold til tolkningen af cabotageregler så det kunne da være at vi skulle kigge endnu

lovforslaget vi behandler her i dag er er som sagt ikke fremsat af regeringen men derimod af

med lovforslaget foreslås det at indføre krav om en tilladelsesordning til godskørsel for for virksomheder der udfører godskørsel med

ikke med på vi er helt med på at der kan være et problem omkring sort arbejde socialt bedrageri manglende betaling af skat osv

er det jo et kontrolproblem det er jo vores kontrol der nok ikke er helt tilstrækkelig på de områder så jeg synes egentlig at vi skulle prøve at samle kræfterne om at styrke kontrollen en målrettet kontrol i stedet for at lave nye regler som går ind og rammer

matematikken de halvfems mandater det er dem der bestemmer herinde og derfor

da glad for at ministeren har faciliteret at det her lovforslag kunne fremsættes

som sagt på vegne af venstre er

bekæmpe de her ting social dumping og snyd på vægten det er prisværdigt og

det at der kommer en godkendelsesordning afholder jo

at snyde det er stadig væk en

altså hvor vi går dansk enegang det mener jeg aldrig er klogt når der er tale om transport

har en grænseoverskridende karakter

der går vi i venstre ind for ens regler i eu vel at mærke regler der er klare og til at håndhæve

som man ikke kan håndhæve så

det er jo også hele kernen i den vejpakke der er på vej fra eu som også herre kim christiansen nævnte i forbifarten der vil der jo også komme nogle regler

vi fra dansk side har en bekymring kommer nogle regler som er klare og som er til at håndhæve som grundlag for at der er fair konkurrence og og styr på tingene noget af det jeg synes er

udenlandske varebiler der kører rundt i danmark

omfattet af det her det kan vi ikke lovgive om i danmark og det betyder faktisk at danske transportvirksomheder bliver stillet dårligere

vi bliver pludselig underkastet nogle regler derfor forudser jeg en stor mængde kørsel fra fra flensborg

ind over grænsen og det mener jeg ikke er til nogen gavn for branchen eller de medarbejdere som er i branchen

nogle ret store økonomiske konsekvenser ministeren har

jo betydelige økonomiske byrder vi nu vælter over

firmaer og det er ikke ligefrem det vi har brug for heller ikke hvis vi skal klare os bedre i konkurrencen over for

synes jeg faktisk ikke at vi rammer skiven med det her lovforslag intentionerne bag det er gode det erkender jeg men jeg synes helt ærligt ikke vi rammer skiven og når man nærlæser høringssvarene har jeg aldrig nogen sinde

det er meget stærke vendinger der er brugt for

vendingen alvorligt bekymrede alvorligt bekymrede

i et høringssvar der er andre der kommer med kraftige advarsler blandt

og det har jo sjældent været set det har så også ført til

de bekymringer der er rejst blandt andet om det her med at udenlandske biler nu forudses at komme ind og overtage en en stor del

jeg slå fast at vi er med på

ikke med på at lave nye regler som jo dybest set rammer de lovlydige og som i hvert fald ikke løser det her problem og derfor synes vi

og jeg skulle hilse fra min gode kollega andreas steenberg og sige

manglende kontrol

som herre kim christiansen sagde i sin ordførertale at hvis man skal kontrollere skal der være nogle regler at kontrollere i øjeblikket

udfører transportopgaver for fremmed regning hvis man skal have en kontrol skal der altså være nogle regler at kontrollere det er for så vidt bare det lovforslaget

i vid udstrækning de samme regler

ikke må være social dumping og så videre det er jeg helt enig i skal kontrolleres effektivt men hvorfor begynde at lave et nyt regime

store omkostninger det jo det der sker det påfører jo pludselig dem der kører derude ganske lovlydigt til daglig

nogle nye byrder hvorfor i alverden skal vi gøre det når vi dybest set ikke rammer skiven for

social dumping til livs jeg har forstået at det er et vigtigt punkt

som så også skal kontrolleres når det ikke rammer skiven det her kommer jo ikke til at bekæmpe social

er rigtig rigtig rigtig mange firmaer arme og ben chauffører og hvad ved jeg der

de vil aldrig blive fanget fordi der i noget grundlag for at føre kontrol med varebiler det bliver der trods alt med det her lovforslag

der en grund til at politiet kan sætte ind med kontroller af det

og i den forbindelse er jeg helt overbevist om at man også

firmaer chauffører hvad det nu er

have gennemført det er jo derfor at vi i venstre går stærkt ind for en

så vi får en helt ny instans der kontrollerer det

er i det her lovforslag hvordan tror forslagsstillerne at den kan håndteres i praksis skal en politimand stå

der vil komme til at foregå ret mange kontroller af det her derfor rammer man

og jeg kunne bare godt tænke mig at høre hvad er det herre kristian pihl lorentzen mener man kan kontrollere med

jo men nu laver vi nogle regler som herre kristian pihl

til de her udenlandske biler

den samme bekymring hos venstre eller regeringen for den sags skyld i forhold til de mange tusinde lastbiler der er udflaget

vognmænd nok trække det længste strå

at få en tilladelse til at køre og hvad så

kan man så ikke forestille sig at der kan snydes med arme og ben bagefter det kunne jeg godt forudse og jeg synes som sagt at et væsentligt problem som jeg ikke tror

at man kunne finde på at flytte adresse til flensborg for så kan man køre ganske lovligt med hundredvis af varebiler i danmark

den kontrol jeg taler om er jo blandt andet af at man betaler skat

og fagforeningen har jo også mulighed for at kontrollere firmaerne

kan vi jo få en lang diskussion om man kan

bare tage nogle af de mange citater i i pressen hvor jeg ikke mener

der vil jeg da sige at jeg synes det er godt at i stiller de spørgsmål og jeg arbejder gerne hele juni måned hvis det er vi ikke kan overholde tidsfristen

det vi nu kæmper for nede i eu nemlig ensartede regler

som til syvende og sidst vil gavne danske vognmænd

det der gør at vi har noget slagkraft uden for landets grænser

haft mere end svært ved at efterkomme flertallets

beslutningsforslag helt tilbage fra fra maj to tusind og seksten det er jo så derfor at der er gået et par år med at komme frem til her hvor vi er i dag hvor vi behandler lovforslaget jeg jeg tror roligt at

benspænd med det formål

lovforslagets ikrafttrædelse

en tilladelse for at køre godstransport for fremmed regning chauffører og vognmænd skal uddannes der bliver stillet

det er alt sammen noget vi kender

vi tror på at lovforslaget bliver et godt redskab

i kampen mod plat og svindel og social dumping som jo har præget branchen det er også erkendt

socialt bedrageri illegal arbejdskraft sort arbejde løndumping og så videre og så videre

den seriøse del af varebilsbranchen har jo efterlyst den oprydning

der vil drive en sund og seriøs forretning

kan kan køre som som varebilstransport for fremmed regning

lave alle de delebilsordninger man vil

de kunne køre uden tilladelse det som alle andre i taxabranchen skulle have det er det her lovforslag

med til at stille krav om men det synes vi faktisk er godt så vi ikke har de her mærkelige tjenester der kører uden nogen som helst tilladelse og

problematiske forhold i lovforslaget det kan selvfølgelig virke lidt underligt at jeg jeg som medforslagsstiller

så også forstået på mødet i transportministeriet

det var en slags kompromis i forhold til transportministeren og transportministeriet

at det kunne være fornuftigt for så kunne man måske

derfor vil jeg da håbe at vi i forbindelse med andenbehandlingen

om vi kan gøre noget ved den jeg har fået mange henvendelser om

tungvognspolitiet og fra folk i branchen om at

bliver rigtig rigtig svær at kontrollere

den formulering som er blevet kraftigt udfordret af den her nortra dom som har ført til det kaos vi kender nogle steder og ikke mindst i flekstrafikken der kunne jeg håbe på at

kunne blive enige om at ændre formuleringen så den ligner den vi fik ind i taxaloven men det vil jeg lade komme komme an på

med bred tilslutning i folketinget det håb svandt dengang vi så høringssvarene for som sagt har jeg aldrig set så massiv en modstand mod et lovforslag og hvis vi

må vi også skele lidt til høringssvarene og

herre henning hyllested inde på uber og det var nok også lidt en tilsnigelse

uber var der jo tale om at der kom nogle og

det at der kommer i hundredvis af varebiler må vi regne med kørende op fra flensborg

som en hærskare og begynder at bringe pakker og andre ting ud til til borgerne er det det man egentlig gerne ser for det

vi kender jo til problemet i forvejen fra den øvrige godskørselsbranche men jeg tror ikke det bliver det helt store problem man skal jo trods alt huske på at her snakker vi altså om varebiler med en forholdsvis begrænset kapacitet så hvor meget gods de

hvis man tager det med i i mindre portioner om jeg så må sige frem for at køre det i store lastbiler om reaktionen på de mange mange høringssvar der er kommet hvor man er kritisk

at fungere i en branche hvor der stort set ingen regler er

videre der reagerer på men jeg har det sådan at det kan jeg ikke rigtig tage mig af jeg har fået henvendelser fra og snakket med

vognmænd og chauffører som fungerer i den seriøse del af branchen og de er slet ikke i tvivl om at det her

men med hensyn til det der med regler og kontrol

står der jo i lovforslaget at formålet er at bekæmpe sort arbejde socialt bedrageri og illegal arbejdskraft samt at øge trafiksikkerheden er henning hyllested med på at sort arbejde og socialt bedrageri faktisk allerede er forbudt i henhold til gældende skattebestemmelser at anvendelse af illegal arbejdskraft henhører under gældende udlændingelovgivning der indeholder mange detaljerede bestemmelser om hvornår der skal skrides ind over for

hvis der ingen regler er at kontrollere jamen så er der ingen kontrol nu får vi regler der skal kontrolleres

der skal foregå en kontrol det bliver i første omgang

et af mine spørgsmål betyder det selvfølgelig også at

ulovligt at køre ulovlig cabotage

er at politiet fanger dem i vejsidekontroller eller i virksomhedskontroller derfor er det nødvendigt med en kontrol men man kan

der ingen regler er så derfor synes jeg at lovforslaget også på den måde er godt

er blevet pålagt at udarbejde

det er det ikke af flere årsager men den vigtigste er som

ministeren også har påpeget at det er helt unødvendige byrder at pålægge erhvervslivet både økonomisk og administrativt jeg mener simpelt hen at det er alt for høj en pris at betale for at løse et problem som for det første ikke er specielt stort og for det andet

løse efter godskørselslovens bestemmelser sort arbejde og social dumping løses som bekendt af skat og af politiet efter særskilte regler herom det har vi allerede hørt flere eksempler på

der tale om overimplementering og da danmark jo ikke er

at favorisere udlændinge det har vi også allerede hørt om kontrollen er meget vanskelig

har vi også hørt igen og igen og så er logikken altså at vi har nogle regler vi ikke kan kontrollere og så skal vi løse det

yderligere regler så vi rammer alle de lovlydige

vi se at de lovlydige erhvervsdrivende nu skal belemres med en række både økonomiske og administrative byrder det er rigtig mange minusser på den seddel jeg kan

liberal alliances politik at belemre lovlydige virksomheder med yderligere regler så derfor er vi imod det her lovforslag

er nævnt flere gange problemer med social dumping med illegal arbejdskraft sort arbejde

villum christensen er enig i i faktisk eksisterer og

efter alt hvad man har fået at vide i hvert fald og som

tilladelsesordningen for for varebiler jo også indgår i europa

vejpakke og det betyder vel egentlig at

rede for er at vi rammer forbi skiven vi

nye regler og så sender politiet ud med en vægt der skal finde ud af om man har noget der vejer over eller under elleve

jeg noterede mig

så er lettere at lave de her

det er en pudsig logik at vi har et regelsæt der ikke kan forfølges der er meget svært at kontrollere og så siger man

nogle andre regler som egentlig handler om noget andet og så skoser man ministeren

lægge ryg til i et lovforslag samtidig med at man kan se at der er kæmpeproblemer

enhedslistens ordfører sagde jeg tror rigtig rigtig mange gange i ordførertalen jeg holdt op med at

trossag vi er inde på men vores tro i liberal alliance er ikke

at lave nogle nye regler som har med noget helt andet at gøre det

ordføreren og ministeren for den sags skyld og også

der er andre regler der er andre regelsæt som sætter ind mod det her eller som tager højde for de her ting men det jo en kendsgerning at at skattevæsenet eller integrationsministeriet eller hvem det nu måtte være som administrerer

ikke gør det hvordan vil man så fange den

store del af den her betændte branche det er jo derude man skal fange dem der hvor den rent faktisk virker fordi der

stor udstrækning er tale om sort arbejde

at gå ud og besøge

hvad lever du af og har du for resten og så videre

der følger spillereglerne i det her land så det er jo egentlig

ny regel og så skal vi have nogle flere offentligt ansatte og så skal vi kontrollere og så skal vi bruge nogle penge på det det er det

er svært at blive ved at løbe efter når problemet er noget helt andet nemlig at vi har et regelsæt hvor det er kontrollen der er problemet

være mere spids på at få den kontrol designet så den er mere effektiv det står i min logbog frem for det

og fire og tredive er forslag til lov om ændring af lov om godskørsel vi har haft en

og lovforslaget handler jo om at mindre varebiler der udfører godskørsel for fremmed regning fremover skal omfattes af lovgivningen om godskørsel i form af en tilladelsesordning det er vi i

over for fordi vi mener at en sådan ordning vil imødekomme nogle af de udfordringer som branchen oplever og de udfordringer er blevet

ordførere tilladelsesordningen som den fremstår i forslaget er fremkommet på baggrund af anbefalingerne fra varebilsudvalget og ja der har været lidt strid og der har været fortalere og

enige i at en tilladelsesordning vil være et godt redskab til at bekæmpe snyd bedrageri konkursrytteri og overlæs i varebilsbranchen det er nogle af de udfordringer vi står over for

illegalt arbejde og trafiksikkerhed

fordi det vil styrke både lovligheden og de sociale forhold i denne del af godstransporten så er vi også enige i noget af kritikken

og det skal tages til efterretning det må vi jo tale om sammen blandt andet bagatelgrænsen det er klart at vi ikke skal forhindre at

innovation og samkørsel eller platformsøkonomi bliver unødigt bremset men samtidig

lad os undersøge effekten og konsekvenserne af ordningen på sigt og

en noget blandet forretning der er brug for at få ryddet op

politiske synshal og det gør vi så i dag med det her lovforslag vi skal hjælpe med til

skabe et seriøst erhverv der tiltrækker dygtige mennesker der vil drive solide forretninger og vi skal samtidig holde hånden under ordnede løn og arbejdsforhold

social dumping er som insekter der gnaver i den bærende konstruktion under velfærdssamfundet for lønarbejderne skal der være en fair mulighed for at få et godt job for for virksomhederne

at få ordrer ind i butikken og det vi skal gøre er at vi skal styrke konstruktionen under det ordnede det regulerede og det civiliserede arbejdsmarked træværket skal behandles for angreb fra orme borebiller hvepseboer myrer mosegrise eller en hvilken som helst anden form social dumping måtte stikke sit ansigt frem

her lovforslag er et bidrag til bedre og mere gennemskuelige

borgerlige partier ikke støtte lovforslaget

vil dog godt rose oppositionen og det alternative flertal her for at fremsætte et lovforslag det er lidt usædvanligt at at man gør det men det er

flertal stemmer et

igennem der er mange der

misforståede opfattelse at det er regeringen der bestemmer hvilke lovforslag der bliver vedtaget i danmark og hvilke regler der kommer til at være gældende i danmark og det er jo ikke sagen det er

får det til at blive gældende ret

konservative er tilhænger af konkurrence vi er tilhængere af at

vi har så lidt unødvendig lovgivning som muligt i danmark det skal være nemt at drive erhverv og vi synes også det bør gælde når det handler om varetransport i danmark derfor er vi modstandere af et lovforslag som forhindrer konkurrence som gør det dyrt og ikke mindst besværligt for erhvervsdrivende i danmark

et erhverv og vi synes grundlæggende ikke om den tankegang at det skal kræve særlige tilladelser at foretage en bestemt erhvervsaktivitet i danmark man bør have lov til at foretage erhvervsaktiviteter uden at man skal igennem en lang proces hvor man skal ansøge om en tilladelse til at drive et et bestemt erhverv det er en gammeldags lavstankegang som kun gør det besværligt

at der er nogle problemer med sort arbejde skattesvindel konkursrytteri alle sammen ting som allerede er ulovlige

ikke argumenteret for indholdet af lovforslaget

bedre af at man nu skal til at have en godkendelsesordning man skal til at have bestemte uddannelser og man skal betale gebyrer for at få lov til at

varetransport så det reelle indhold af lovforslaget synes jeg ikke der er blevet argumenteret for

at man er modstander af nogle handlinger som allerede er ulovlige

situation hvor folk begår noget som er ulovligt efter gældende ret så er der

så er der grund til at man håndhæver den allerede eksisterende lovgivning

et problem med de forkerte værktøjer nemlig indføre mere lovgivning gøre det mere besværligt og dyrere at

også sige at de høringssvar der er kommet ind virkelig afspejler meget store problemer ved lovforslaget her

støtte det men vi anerkender at vi har et flertal som ikke ønsker konkurrence som ønsker at gøre det besværligt for erhvervslivet og det er jo helt efter demokratiets

var tilhænger af konkurrence så er det at

lynhurtigt føjer til

være imod at der indføres

vi får en professionel branche det var den samme diskussion vi havde om taxabranchen jeg jeg kunne forestille mig at

herre rasmus jarlov også gerne ville være helt sikker på at når han sender en bus på gaden

af en kvalificeret chauffør så vi stiller jo krav stiller uddannelseskrav vi stiller krav til vores læger vi sender

det her er jo så nogle af de krav i forbindelse med tilladelsesordningen vi synes der skal til for at skabe en professionel

den måde at der skal gælde de samme regler for

konkurrence men vi er ikke tilhængere af det som herre henning hyllested kalder en professionel branche hvor man afskærer

nemt at komme ind og udøve erhvervet jeg opfatter det jo på den måde at når herre henning hyllested siger at

en lukket klub af aktører et særligt selskab som kun har lov til at udføre erhvervet

er tilhængere af at der skal være nem adgang så alle dem der har lyst til at

lov til at gøre det uden at vi stille unødige hindringer op selvfølgelig skal

godtgjort at der skulle være noget sikkerhedsmæssigt problem som gør at vi er nødt til at opstille nogle krav om at man skal uddannes i alt muligt om arbejdsmarkedet

en uddannelse som der nu bliver krav om så man opstiller nogle krav

opstille adgangsbarrierer så det bliver svært at komme ind og lave varetransport i danmark og det er vi ikke tilhængere

man kan jo blive ret bange for hvordan det måtte se ud hvis man gennemførte en omfattende kontrol

det så jo ikke for godt ud selv om de endda ligger og kører

med nem adgang til et erhverv

varebil håndterer det ene håndterer det andet og så fremdeles jeg kan ikke forstå at fuldstændig almindelige krav som vi stiller på alle samfundslivets områder til folk der skal udøve et erhverv ikke skulle gælde

som man dermed pålægger en branche i arbejdstid

lidt ekstra lovgivning det er godt nok ikke godtgjort at der er nogen sikkerhedsmæssige problemer men lad os bare lave noget ekstra lovgivning for en sikkerheds skyld

forkert lovgivning er noget man skal indføre nødtvungent og fordi der er et dokumenteret behov for det det er ikke noget man bare lige laver sådan ekstra for

lidt for meget lovgivning end lidt for lidt

er et stort behov for mere ordnede forhold i varebilsbranchen det fornemmer jeg

rimelig bred enighed om

formentlig fordi problemerne har været kendt i lang tid for

udtalte den daværende skatteminister troels lund poulsen efter en razzia i to tusind og ti og her citerer jeg aktionen afslører desværre at der er massive problemer i vognmandsbranchen det ligner nærmest et forbryderkatalog med både socialt bedrageri illegal arbejdskraft og sort arbejde

det er hårde ord fra en skatteminister og det er de problemer som vi ønsker at adressere med forslaget på trods af at ministerens snart ti år gamle udtalelser tegner et meget klart billede af en branche

har nogle problemer så er der ikke sket afgørende tiltag på christiansborg for at komme snyd og fusk til livs i varebilsbranchen og derfor

det er en glædens dag i dag hvor vi faktisk tager et initiativ varebilsbranchen har ligeledes selv efterlyst både regulering og højere krav

har arbejdsgiverne i dtl og chaufførerne i 3f i årevis efterlyst strengere krav for at rette op på branchens belastede image det budskab der lyder fra store dele af branchen er at man ønsker at skabe et attraktivt og professionelt erhverv hvor man kan tiltrække vognmænd og chauffører det er min opfattelse at vi med lovforslaget i dag tager et betydeligt skridt i retning af en mere professionel og ordnet branche som faktisk i højere grad kan tiltrække arbejdskraft hvilket der også er behov for

et arbejdsmarked der er kendetegnet ved ordentlige løn og arbejdsforhold derfor skal vi selvfølgelig reagere her på christiansborg når en branche igen og igen kommer i søgelyset på grund af alt for mange konkurser tilfælde af sort arbejde stråmandsvirksomhed og sager hvor mennesker arbejder uden arbejdstilladelse eller samtidig med at de modtager offentlige ydelser sort arbejde fusk og snyd er ødelæggende både for branchen men det er også skidt for statskassen fordi socialt bedrageri betyder at statskassen og dermed fællesskabet går glip af indtægter

er afgørende at vi med lovforslaget i dag løfter arbejdsvilkårene for de mennesker som beskæftiger sig i varebilsbranchen derfor indeholder forslaget flere elementer som samlet set vil bidrage til at løfte professionalismen i varebilsbranchen og til at bekæmpe social dumping for det første indeholder forslaget et uddannelses og kompetenceløft for chauffører og vognmænd dtl og 3f arbejder allerede i dag med et kursus for chauffører så der er altså erfaring ude i branchen som man kan trække på

skal løfte branchens samlede professionalisme og sikre at den enkelte chauffør kender til de regler som skal være med til

indføres der for vognmænd et kapitalkrav et vandelskrav og krav om betalt gæld til det offentlige

det konkursrytteri som statistikkerne klart bevidner

fra resten af branchen for det tredje indfører forslaget krav om virksomhedsform og forretningssted drives vognmandsforretningen som et aktieselskab anpartsselskab eller interessentskab skal vognmandstilladelsen ansøges af

udstedes til selskabet og selskabet skal have ansat en transportleder der faktisk og vedvarende skal forestå virksomhedens godskørsel

for transportlederen hvoraf det fremgår at vedkommende er transportleder

hvad lønnen er for transportlederen en indehaver af en vognmandstilladelse skal som udgangspunkt følge de bestemmelser om løn

for chauffører der måtte findes

nævnt her skal sikre at der altså er bedre kontrol med med vognmandsvirksomhed og også sætte en stopper for at man kan

og dermed køre videre efter eventuelle konkurser samtidig vil de de listede forslag jo helt åbenlyst være med til

begrænse og bekæmpe løndumping jeg glæder mig over at vores forslag l to hundrede og fire og tredive beviser at der faktisk findes et flertal her i folketinget der går op i

på ordentlige vilkår det er trist at regeringen i ellevte time

på trods af en årelang forhandling og diverse arbejdsgrupper har meddelt at man ikke ønsker at være med men det må ministeren og regeringen og de øvrige partier jo forklare og forsvare jeg vil i dag nøjes med

glæde mig over at vi nu tager et afgørende skridt i kampen mod social dumping i kampen for ordnede forhold og i kampen for at man ikke har et arbejde som man bliver syg af

men at vi tværtimod skaber en

ordføreren var inde på at

om lovforslaget er egnet til det hvis det var sådan at tilladelsesordninger sådan med et snuptag kunne bekæmpe sort arbejde skal vi så

tilladelsesordninger for andre brancher hvor der en gang imellem ses sort arbejde

mener om udsigten til at man kan etablere sig

og om det er ønskeligt er det godt for danske vognmænd

løfter professionalismen i branchen ved både at uddanne vognmænd og ved at uddanne chauffører

gør sig gældende på området en opfattelse

at sådan et løft af uddannelsen vil gøre at

helt overbevist om at den professionalisme som et uddannelsesløft jo vil medføre vil betyde at

vil gå ned i en branche som desværre er alt for præget af sort arbejde derfor mener jeg at vores forslag adresserer det problem i forhold til

sige to ting dels er der jo cabotageregler i dag som som begrænser den

eu regler på vej på området

det der omkring den illegale arbejdskraft der er vi jo alle sammen enige om at den skal vi ikke have kørende rundt i varebiler

nyt administrativt regime her

mere konstruktivt er gået ind

for første gang efter jeg ved ikke hvor mange år efter jeg ved ikke hvor mange avisartikler er der jo rent faktisk nu et flertal i folketinget som tager de veldokumenterede problemer alvorligt alt andet synes jeg er er snak jeg synes vi har snakket for længe herinde

glad for at vi nu stopper med at tale og begynder at handle på de

forstå at problemstillingen er den at vi har nogle der snyder

en regel om at nu skal man have en tilladelse hvad er det så

partierne som står bag det her forslag mener gør forskellen skulle man så forestille sig at alle dem der ikke snyder

om en tilladelse eller eller hvad hvad er logikken hvorfor i alverden

kan forstå at det der er løsningen på sort arbejde

man beder om en tilladelse hvad

i at bede dem som gør deres arbejde rigtigt om at skulle have en masse omkostninger og en masse besvær ved at få en tilladelse og at alle dem der ikke gør det

virksomhedsledere ansætter mennesker som ikke har opholdstilladelse eller arbejdstilladelse

når man spørger rigtig mange af de virksomheder som gør tingene efter bogen det er mange af de virksomheder som er organiseret eksempelvis dtl

for at få mere ordnede forhold de efterspørger at de virksomheder som snyder

med klare regler kommer der jo også mulighed for at kontrollere om reglerne bliver overholdt

tilladelseskrav får vi klare regler som vi kan

kontrollere om bliver overholdt det tror jeg har en effekt og med forslaget får vi uddannelse af både chauffører

det er jeg helt overbevist om vil løfte den grundlæggende professionalisme i branchen og komme nogle af de her udfordringer

jo også elementer i forhold til at at man ikke må have ubetalt gæld til det offentlige at man skal leve op til

at man skal stille økonomisk garanti det er jo regler som direkte vil adressere den udfordring vi har i øjeblikket med alt for mange konkurser på området

synes det her lovforslag grundigt og ordentligt adresserer nogle af de problemer

jeg foreslår at lovforslaget henvises til transport bygnings og boligudvalget hvis ingen gør indsigelse

beslutningsforslaget som giver os mulighed for at drøfte hvordan vi løser et væsentligt problem vi har i danmark

b en hundrede og fem og tyve at regeringen skal gennemføre en undersøgelse af omfanget af legionellasmittede og kortlægge sammenhængen mellem smitterisikoen og manglende vedligeholdelse af varmtvandssystemer derudover indgår det i forslaget at regeringen skal præsentere et udspil med konkrete forslag til hvordan risikoen for at blive smittet med legionellabakterien minimeres mest muligt indledningsvis vil jeg gerne understrege at regeringen tager problemerne med det stigende antal legionellasmittede meget alvorligt legionærsygdommen bliver overvåget nøje i danmark af statens serum institut og styrelsen for patientsikkerhed og overvågningen viser at vi har et højt antal smittede målt

per indbygger sammenlignet med andre europæiske lande tilmed er antallet af smittede i danmark stigende begge dele mener regeringen er bekymrende der er ikke nogen enkel eller entydig forklaring på det stigende antal registrerede tilfælde af legionellasmittede i danmark da dette ikke er analyseret til bunds vi ved at koncentrationen af legionellabakterier er stærkt afhængig af vandtemperaturen da temperaturen skal være mindst halvtreds grader for at legionellabakterien ikke formeres men vi har ikke det fulde overblik over for eksempel sammenhængen mellem vedligeholdelse af varmtvandssystemer og smitterisiko en opgørelse af forekomsten af legionærsygdommen fordelt på landsdele viser

har den højeste forekomst med henholdsvis seks

tilfælde per ethundredetusind indbyggere mens bornholm og københavn har den laveste forekomst med henholdsvis nul

tilfælde per ethundredetusind indbyggere årsagerne

sætte de initiativer i gang som med sikkerhed vil mindske legionellasmitten jeg ser på den baggrund frem til de fortsatte drøftelser i udvalget om forslaget tak for ordet

indfriet og så håber jeg selvfølgelig på at man

er derfor at man på bornholm

det var i to tusind og elleve

helsingør kommune hvor der var en mand der døde og

en svømmehal som ikke kontrollerede

det er driftsherren der har ansvaret det var jo faktisk

har et ansvar i forhold til det var det noget ministeren

vi gør opmærksom på at det faktisk er dem som ejere af for eksempel svømmehaller der har ansvaret for at at der ikke trives legionellabakterier

den første ordfører i rækken er fru mette

derhjemme under sin egen bruser

skal man have tillid til at det vand er fri for dødelige bakterier der kan skabe sygdom

initiativ til at fremsætte det her beslutningsforslag hvor

har en mulighed for at blive drøftet grundigt det er altid relevant at diskutere hvordan

forbedrer forholdene på områderne og højner trygheden i danmark

klart at danskerne bliver dybt bekymret når de læser i aviserne at nu er antallet af

steget og i særdeleshed i to tusind og sytten uden at man helt kan

og stolt tradition i danmark for at statens

registrerer og løbende analyserer tilfælde af legionærsygdommen og i tilfælde af

større udbrud eller mønstre

det samme gør styrelsen for patientsikkerhed

er der jo tæt dialog med hospitalerne der sørger for at smittefaren

begge institutioner registrerer også de tilfælde på et relativt detaljeret niveau

altid gøre det bedre vi ligger alt for højt som ministeren jo også er inde på og som der også

beskrevet i beslutningsforslaget på antallet af smittede med legionella per indbygger i forhold til andre vesteuropæiske lande

ikke være tilfredse med og vi skal arbejde for at det

mig at der er bred enighed om blandt alle fremmødte i folketinget i dag

vi også med glæde notere os at sundhedsministeren har taget initiativ til en tværministeriel dialog og ministeren beskrev jo ganske glimrende lige præcis den her tværministerielle dialog som

pt og den inkluderer jo også netop transport bygnings og boligministeriet så alle disse samfundsassocierede tilfælde som der er tale om her hvor der jo er noget

vores bygningsmasse som netop afstedkommer disse sygdomstilfælde

består i private hjem som vi forstår det på sundhedsministeren

der jo lagt op til at der på det her område skal indsamles mere viden

også op om det her initiativ og vi ser frem til hvad det

en stor ekstra udskrivning til regioner og kommuner hvis man skal i gang med store renoveringsprojekter som følge af forslaget på det indeværende grundlag det forhold mener jeg bare

baghovedet når det er vi diskuterer de her ting derfor synes jeg også at vi i udvalgsarbejdet som jeg ser meget frem til skal fokusere på hvordan vi kan sætte ind på en omkostningseffektiv måde imod de her forfærdelige tilfælde af legionella eksempelvis har jeg læst at der der

nogle teknologier end at man måske springer ud i en større

omkostning i forhold til at skulle udskifte hele landets vandrørsmasse endelig kunne

er behov for en kampagne der kunne sætte fokus på hvordan privatpersoner kan mindske risikoen eksempelvis ved jævnligt at skylle brusehoveder efter med kogende vand og ved at lade vandet løbe et par minutter inden man går i bad hvis man bader steder hvor der er længe imellem at vandet tændes og slukkes

fjerne den helt er måske nok ikke sandsynligt i socialdemokratiet

vi glade for at vi kan få den her dialog om legionella og vi håber også at vi kan bruge det her forslag til at få en ordentlig snak og få belyst samtlige muligheder for at få mindsket den her risiko

forslagsstillerne allerede har lagt frem på den baggrund ser vi rigtig meget frem til at diskutere det yderligere i udvalget og i øvrigt håber

tilsagn at det netop grunden til at man havde lavet

rigtig mange møder med ingeniører det sidste halvandet år jeg har virkelig følt mig rigtig nørdet

varmtvandsbeholdere og fjernvarmeanlæg og så videre

spare på energien og skrue ned nogle steder på nogle

løber frem kommer ned i en temperatur der gør

informere de kommuner som ikke har gjort noget de kommuner som ikke har set den dom der blev fældet i

på bornholm var det ikke en idé at tage fat i det i stedet for at sige

som medlem af patientskadeankenævnet tilbage i nitten halvfemserne hvor vi også havde sager der vedrørte dette

rørsammenføjninger og hvis fru liselott blixt har talt

når man har knopskydninger på byggerier som for eksempel offentlige plejehjem og hospitaler

det lige nøjagtig i rørsammenføjninger

med forhøjet risiko og det afstedkommer en forhøjet risiko for legionellasmitte og det er selvfølgelig ikke acceptabelt men ikke desto mindre er

det sker fordi vi jo også har haft behov for

at både renovere og tilbygge på offentlige institutioner

til vores borgere men med hensyn til hvad

at han vil sende et hyrdebrev ud aarhus kommune laver jo allerede regelmæssige stikprøver

bornholm og i øvrigt også andre steder

lad os da absolut lægge det højeste

forhold til hvad der skal ske som en standardisering af hvorledes man orienterer borgerne og særlig de sårbare borgere som i perioder af deres liv har brug for pleje og omsorg

er særdeles udsatte på det her punkt så der deler vi jo

det med rørene nu kan vi gå ned i petitesser

det varme vand til over halvtreds grader

så er der ikke bakterier så

har gjort for at gøre noget ved det her som man

aarhus kommune som jeg nævnte før har alligevel været ledet af en socialdemokratisk borgmester i lang tid og har blandt andet også sat ind der

det vi har gjort men vi bakker gerne op om

som er på vej mod talerstolen

der tale om et forslag som har til formål at nedbringe risikoen for at blive smittet med legionellabakterien

dansk folkeparti konkret foreslår med det her beslutningsforslag er at regeringen skal gennemføre en undersøgelse af omfanget af legionellasmittede og af forslaget fremgår det

ligeledes at regeringen skal præsentere et udspil med et konkret forslag til hvordan risikoen for at blive smittet med legionellabakterien minimeres mest muligt jeg vil gerne starte med på venstres vegne at pointere at jeg finder det meget bekymrende at vi i danmark oplever et stigende antal borgere som rammes af legionellasmitte sammenlignet med andre europæiske lande har vi jo et højt antal smittede og det er derfor et problem som skal tages meget alvorligt og på den baggrund vil jeg gerne tilkendegive at jeg er enig med dansk folkeparti i at vi skal have kortlagt årsagerne til det høje antal smittede borgere i

har fulgt det til at rose fru liselott blixt for virkelig

en stor indsats på det område det er sjældent at

en stor indsats også kommer til at opleve i det politiske system at man

vil også håbe for fru liselott blixt at det ender sådan men altså en kvittering fra vores side for en stor og flot indsats det er jo sådan at der er nedsat

at få undersøgt det her stigende antal borgere der smittes med legionellabakterien men jeg

fornemme at fru liselott blixt vil sige noget om

siger jeg bare efter et langt liv i folketinget er jo ikke det

endnu hurtigere sagsgang altså en ting er at det er ét ministerium men

tværministerielt må man sige

og tage lidt tid så det må vi sammen prøve

det vil jeg jeg meget gerne på mit partis vegne så afslutningsvis vil

er tale om et godt forslag som vi skal arbejde videre med og jeg mener selvfølgelig

op på det og at det bliver færdiggjort så kan fremtidige initiativer igangsættes på et mere oplyst grundlag så når vi nu ikke støtter beslutningsforslaget

er det altså med det in mente og det tror jeg godt ordføreren

fra de konservative som ikke kunne være her at de deler det synspunkt de kan så heller

det er et godt beslutningsforslag fra dansk folkeparti og det kan vi fra enhedslistens side godt støtte

mine kolleger her før har jo gjort noget ud

hvordan situationen har været i forhold til legionella i danmark

der er jo tale om en bakterie som især trives godt hvis der er

med legionellabakterien er at den kan forårsage en alvorlig form for lungebetændelse især hos svækkede og ældre og vi ved også

som de andre allerede har redegjort for før mig

kan vi altså se en stigning i antallet af smittede med legionella i danmark også en stigning som vi ikke ser tilsvarende i andre lande omkring os for eksempel sverige tyskland og storbritannien og som ministeren også sagde

institut indtil videre ikke kunnet forklare den stigning

får mere viden om hvad årsagen er og at vi også

konkrete forslag til hvordan vi så kan gøre noget for at forebygge

om det bare er et spørgsmål om sådan

helt forstå hvorfor der er et behov for på den måde at sige at man ikke støtter beslutningsforslaget

og vi burde kunne støtte det beslutningsforslag måske er det

vi kunne samles om i udvalget jeg synes det er godt at forslaget også understreger at regeringen efterfølgende skal invitere de politiske partier her i folketinget til forhandlinger det

følge op og også eventuelt tage diskussioner

hvis dansk folkeparti vælger

for nogle formuleringer der skal til for at vi kommer videre sammen og

forstå at antallet af legionellasmittede er stigende ikke bare i danmark men i hele europa det skal vi naturligvis tage alvorligt

regeringen som vi nu har hørt det har besluttet at igangsætte et et arbejde på tværs af ministerierne så vi kan få klarlagt hvor problemets rod skal findes

derfor meget enig med ministeren i at vi bør afvente det her arbejde og ret

vanskeligt at stille en diagnose hvis ikke man kender årsagen til problemet vi konstaterer egentlig også og det svarer lidt til det som enhedslisten sluttede af med at sige at

derfor er det mit håb at den kan landes i en fælles beretning

så vi ikke skal tage stilling til det her med den røde eller den grønne knap i den forbindelse

enigheden er så udtalt som jeg ligesom

varmtvandssystemer i danmark det er jo en fin gennemgang der har været allerede og først og fremmest tak for indsatsen til ordførerne

men jeg tror at jeg vil korte den helt ned til

statens serum institut

ikke er klar over om det også skyldes klimaforandringer

er den første generation som for alvor mærker de her klimaforandringer og vi er den sidste der kan gøre noget ved det før det

en fælles beretning og det synes jeg skal

den lungebetændelse som man får af den her legionellabakterie er virkelig voldsom og desværre

sf at vi arbejder videre med at sikre borgernes sundhed det kan man gøre med det forslag som er

vi synes det er vigtigt at få kortlagt ikke mindst omfanget af smittede med legionellabakterien

en rigtig god idé at få kigget på nogle konkrete forslag til hvordan vi kan sikre at

jeg tror jeg vil sige at jeg er enig med enhedslistens ordfører i at

vi på baggrund af forslaget her fik en grundig drøftelse i udvalget

jeg lytter mig nemlig også til en bred opbakning til at det her er

sikre at det rent faktisk også bliver løst og

et bud fra min side og jeg vil på samme måde som

i forhold til at vi i danmark ser en stigning som er større end i andre lande jeg er rigtig glad for at man har sat det arbejde i gang og

så derfor er det for for mit vedkommende ikke det vigtigste om vi

det tværministerielle arbejde og se på

som jeg selv var inde på tidligere

jo kommuner som har

og jeg ved at der er rigtig mange af de her ingeniører som

fordi jeg har beskæftiget mig med det her de sidste

fra nogle af de mennesker der har med det at gøre og jeg

kommunen og de har jo gennemført kampagner

borgerne og de har så fulgt op på konkrete sager

hvor der har været sygdom eller dødsfald eller de har arbejdet med det på andre måder

det er noget man skal kigge på lovgivningsmæssigt eller vejledning

mangler der noget på det område det håber jeg selvfølgelig

en person livet og fire andre blev alvorligt syge

have benyttet nogle brusere i den kommunale svømmehal

måtte tilbringe resten af tiden i en kørestol han lagde sag an mod helsingør kommune og to tusind og elleve afgjorde retten at det var kommunens ansvar

i rørene dengang regnede man med at at

mange almindelige mennesker som ikke tænker over

der er mange i gåseøjne lette løsninger

når man får samlet op på det og det håber jeg selvfølgelig at

i tyskland og england hvor man laver nogle

der skal sættes midler af så

er at det vi kan blive påført udefra bliver vi også nødt til at gøre noget ved vi taler altid så meget om

været lidt anderledes at have en

nye kollegaer i folketinget at

snakken i dag vi er nået dertil at der er sat gang i noget arbejde og så håber jeg at vi kan tage en snak

der skal jeg så indskiftes

det her med at man kommer lidt udefra

transport bygnings og boligudvalget hvis ingen gør indsigelse betragter

oplyse at regeringen ikke støtter

forslag fra sf lad mig komme med to indledende bemærkninger for det første det er dyrt at bygge i danmark og det er dyrere at bygge i danmark end i de lande som vi normalt sammenligner os med

det er der flere årsager til en af dem er den omfattende regulering som byggeriet er underlagt derfor har det været et fokuspunkt for skiftende regeringer de senere år at gennemføre regelforenklinger i byggeriet for det andet det er min principielle holdning at ejerne af parcelhuse som jo typisk er familier der bygger huset til eget brug skal have så frie rammer som muligt til at udforme huset så det passer til familiens behov så længe grundlæggende hensyn

i byggelovgivningen om for eksempel sikkerhed og sundhed og hensyn i planlovgivningen iagttages

den gældende bestemmelse om adgang til enfamiliehuse var en del af en større regelforenklingspakke vedrørende bygningsreglementet

første juli to tusind og sytten mit udgangspunkt for ændringerne var at de tidligere krav pålagde alle boligejere en restriktion og en udgift til at lave niveaufri adgang på trods af at behovet kun opstår for en noget mindre del af boligerne og i øvrigt er det alt andet lige ikke dyrere at etablere niveaufri adgang efterfølgende hvis behovet måtte opstå derudover oplevede entreprenører og typehusfirmaer at de tidligere regler i praksis kunne udgøre en udfordring med hensyn til sikring mod oversvømmelse og skybrud i nybyggede enfamiliehuse

etablering af niveaufri adgang ind i bygningen kan koste op til trettentusinde og femhundrede kroner oven i dette kan lægges udgiften til etablering af niveaufri adgang frem til bygningen der kan løbe op i mange tusinde kroner afhængigt af den konkrete grunds beskaffenhed

da etablering af niveaufri adgang således kan være meget bekosteligt ved et krav som sf

resultere i at det ikke vil kunne betale sig for boligejere i nogle yderområder at bygge nyt det skyldes at huspriserne i nogle yderområder er så lave at merudgiften for niveaufri adgang både ind i bygningen og frem til bygningen aldrig vil blive dækket ved et salg af boligen på den måde fordyrer sfs forslag danskernes byggeri af enfamiliehuse og det er regeringen imod

den løsning som vi har i dag og som trådte i kraft den første juli to tusind og sytten udgør efter min opfattelse en god balance mellem tre overordnede hensyn som er i spil her for det første de restriktioner og omkostninger vi pålægger alle boligejere for det andet de rejste bekymringer

udfordringer ved at bygge i niveau med terrænet og samtidig undgå indtrængende vand og for det tredje ikke mindst hensynet til uden unødig ulempe

ud fra hvad der er passende og proportionalt i den konkrete situation i en sådan afvejning bør samfundsøkonomiske hensyn indgå det er netop sådan en afvejning jeg har foretaget ved den indførte løsning

tilgængelighedskravene for så vidt angår de fritliggende enfamiliehuse jeg synes samlet set det er vigtigt at den enkelte ejer af et enfamiliehus selv skal have muligheden for at tilvælge niveaufri adgangsforhold hvis der er behov for det frem for at boligejeren af samfundet skal pålægges en byrde som der ofte ikke er behov for

tager udgangspunkt i det konkrete byggeri og i den konkrete brugergruppe når vi skal sikre tilgængeligheden i byggeriet

byggeri af enfamilieshuse og ikke mindst

de omkostninger som byggeriet mener

det medfører nu er det sådan at når man bygger første gang går det nok an men ministeren brugte selv klimaforandringerne som begrundelse for at ændre på de her regler

nybyggeri jeg hører bare kommer nogle andre argumenter ind lige nu

regeringens holdning at tilgængelighed er en forudsætning for reelle lige vilkår

med handicap altså kan man ikke komme ind i bygningerne rundtomkring er man vel

ejendomme publikumssteder

synes jeg bare også på grund af klimaforandringerne at det er en god idé at man bygger husene hævet fra jorden de skal ikke ligge nede på jorden det krav vi tidligere har haft om at der skal være niveaufri adgang har betydet at rigtig mange huse er blevet bygget så de ligger helt nede på jorden hvis man hæver huset fra jorden med en sokkelsten eller flere følger det af den gamle lovgivning at

skal lave en fast rampe op til også selv om de familier der bor i boligen overhovedet ikke har brug for denne rampe

synes at den ikke er pæn eller at den fylder for meget på det areal hvor den skal være jeg synes ikke at fru kirsten normann andersen eller jeg eller andre skal pålægge familier der ikke har brug for en rampe til deres hus at de skal afholde omkostningen på op til trettentusinde

til at lave den rampe fordi de gerne vil være hævet lidt fra jorden så der ikke kommer stormflod ind eller at der ved skybrud ikke trænger trænger vand ind i boligen det synes jeg

at undtage områder som er belastede klimamæssigt

man ikke har de her klimaforandringer der har dmi jo faktisk nogle bud på hvor

man stadig væk kan bygge efter de gamle regler og hvor det kunne være en god idé at man så lavede nogle undtagelser som så kunne være at

niveaufri adgang så kan det godt være at det ikke er ministeren og jeg der skal afgøre hvordan folk skal bo men kommunernes landsforening peger jo netop på at det her bliver rigtig bekosteligt

det er nemlig dem der kommer til at betale regningen den dag hvor

familien måske alligevel får brug for at der skal laves en indgang til

have mulighed for at få dispensation fra den her regel men det er ikke kun huse i stormflodsområder altså tæt ved kysten som kan få de her problemer det er også ved skybrud skybrud kan komme alle steder og de offentlige kloakker er ikke særlig gode til at suge vand væk for øjeblikket det kan ske inde i landets hovedstad i københavn at der står vand i gaderne fordi der er skybrud og så er det bare ærgerligt hvis man har pålagt folk at bygge nede ved jorden at det vand trænger direkte ind i husene så forslaget tager ikke hånd om skybrudsproblemerne med hensyn til kommunernes landsforening og kommuner som

få tilfælde hvor der er behov for det vil kommunerne få en omkostning

men det sf foreslår

alle steder skal være omkostningen til det den skal så bare betales af alle de mange familier som ikke har brug for en rampe for at kommunerne til gengæld kan slippe for at betale i de få tilfælde hvor der er behov for en rampe og hvor der ydes kommunalt tilskud til det det er en kæmpemæssig byrde som lægges på familierne for at kommunerne skal spare

at alle de nybyggede parcelhuse centralt i københavn

forsikre folketinget om at den her ændring af bygningsreglementet

hvor slidte huse bliver revet ned og der bliver bygget nye huse overalt og de ligger også steder hvor der ikke er stormflodsrisiko men hvor der er skybrudsrisiko og hvor kommunerne måske ikke har et kloakeringssystem som kan tage alt det vand så det er en helt reel udfordring hvad angår

er er beskeden helt klar fra mit ministerium der er ingen strid med fns handicapkonvention på det her område familier må gerne bygge huse der er egnede til at de bor i dem

med niveaufri adgang så en eventuel kommende beboer der bruger kørestol kan komme ind man kan fint forberede til niveaufri adgang

her forslag om tilgængelighed for personer med handicap

af en diskussion vi havde sidste sommer om tilgængelighed i

at lave niveaufri adgang til yderdøre i enfamilieshuse og

forslag er at man gerne ville tilbagerulle den konkrete ændring der

sige til folk der bygger

for folk med handicap at komme ind i husene det har der så været en masse høringssvar

andet kommet frem at det koster op imod

at bygge fra nyt af så vi synes nu nok

give mulighed for at at handicappede har nemmere ved at komme rundt det er jo grundlæggende et spørgsmål om den del af det sociale liv

som foregår i folks private hjem

handicap i en skole og bliver inviteret til en børnefødselsdag eller alle andre situationer hvor man

sociale liv ligesom alle andre mennesker det er

i den her høring ældre sagen påpeger derudover at mange ældre mennesker får svært ved at blive boende i deres eget hjem og man derfor

enige med sf i den her sag og vi synes det er et godt

som hovedregel skal etableres med niveaufri adgang

har været nævnt tidligere at det var et krav som blev fjernet fra bygningsreglementet for cirka en år siden

det er så det som forslagsstillerne gerne

tilbagerullet i dansk folkeparti går vi naturligvis også ind for at vi skal hjælpe

for at komme omkring ved at gøre deres hverdag lettere og det er der heldigvis også mange tiltag til rundtomkring i mange bygninger og mange steder ude i det offentlige rum

i bygningsreglementet br18 står der ordret i afsnittet adgangsforhold ved bygningen § en

og halvtreds stykke 3 for fritliggende enfamiliehuse er der alene krav om forberedelse til niveaufri adgang

af bygningens yderdøre i stueetagen der er således allerede krav om at der er gjort forberedelser til at der kan etableres disse niveaufri adgangsforhold

andre ord sige at man har været opmærksom på

de borgere som har et bevægelseshandicap

de fleste borgere i dette land ikke afhængige af en kørestol og

at skulle etablere niveaufri adgang

i bemærkningerne til beslutningsforslaget står der formålet er at sikre tilgængelighed

kørestolsbruger som selv skal købe et

at der er personer til stede der som vil hjælpe en kørestolsbruger

endvidere er der en hel del af landets kørestolsbrugere som har transportable ramper til brug netop ved besøg og lignende

til slut i forslaget står der at det ikke kan forventes at forslaget vil føre til særlige udgifter for kommunerne der står for bygningstilsynet

også lægger op til at fritliggende

kun kan fritages for bestemmelserne om adgangsforhold når helt særlige forhold gør sig gældende for eksempel særlige krav til klimasikring og fredning

det vand der er kommet og så vil der være en masse ansøgninger rundtomkring i

familiens egne beboere tænker jeg men det begrænser altså andre i at kunne deltage i aktiviteter i hjemmet eksempelvis en klassekammerat i kørestol til en børnefødselsdag i sidste uge behandlede vi faktisk

socialministerens forslag om at ratificere handicapkonventionen

i dansk lovgivning og tilgængelighed var et

om det er den ene ordfører eller den anden ordfører eller om dansk folkeparti

har en mening om at tilgængelighed faktisk også gælder for borgere i forhold til hvordan vi bor

kan pålægge hver evig eneste familie

kan være med til at ødelægge et helt hus og det er jo faktisk over hele landet at vi har de her klimaforandringer

kommer på besøg en enkelt gang eller to det synes jeg ikke er rimeligt jeg tror stadig væk på

danskerne er danskerne er så hjælpsomme at de vil hjælpe

i dag er med niveaufri adgang og det er altså rigtig mange huse der så skulle lide af kæmpe oversvømmelser hver gang der var skybrud

fint udpege de områder som som er belastede og det er jo også det forslaget handler om lad os undtage de områder hvor vi ved der er en risiko for oversvømmelse på grund af niveaufri adgang men de steder hvor

det ikke er et problem er det da ikke rimeligt at vi netop af hensyn til borgere med handicap som er optaget af at vi sikrer reel ligestilling faktisk tager det her problem ganske alvorligt det optager dem rigtig meget

det ligger i forberedelserne når der bliver lavet nye huse

at hilse fra dem og lige sige hvad deres holdning er derfor vil jeg sådan set lidt overordnet starte med at sige at da vi i begge partier synes at

hvis det skulle komme til afstemning når det er sagt

snakket med både dem som bygger husene men også

der har problemer ved det det kan være de handicappede det kan være ældre mennesker af hvilke der jo heldigvis bliver flere og flere og som har meget svært ved at få adgang til nogle huse

det kunne godt være at vi skulle prøve at have en snak med hinanden om det så vi måske kunne

taler de jo som om at hvis bare de vidste alting på forhånd så var der meget mere de kunne tænke ind er altså slet ikke et problem for dem

synes at det skal man beslutte at sige og andre kan sige jamen kan man ikke prøve at lave nogle oplysningskampagner prøve at motivere til at

man skal gøre det jeg tror i hvert fald at når vi nu har den holdning at vi gerne vil have

skal vi nok også tænke på at de jo har venner og besøgende som også gerne skulle

være med at tale os fra hinanden men i stedet for opfordrer til at når man går ind i noget af det her

da man gennemførte den bekendtgørelsesændring der fjernede bestemmelserne i bygningsreglementet

niveaufri adgang til nybyggede enfamiliehuse så på den måde er det jo

ikke noget sf har opfundet ud af den blå luft

i stor udstrækning genindførelse af regler som indtil for ganske nylig var gældende og det synes jeg jo er værd at bemærke når

i i store træk en en tilbageførsel

kan huske meget af debatten jeg kan

at vi havde et et interessant samråd med boligministeren hvor

fik gevalia men også nok skulle

jeg synes jo man må se det sådan at vi skal sørge for at det også er en værdig tilværelse at det det at man har lige adgang det der er ligestilling i et samfund

uden at skulle bæres rundt har uhindret adgang

til enfamiliehuse

uenige med med regeringen i den her sag og derfor synes synes vi også at det er

selvfølgelig skal vi da ved nybyggeri sørge for at der er god tilgængelighed for mennesker med bevægelseshandicap det er klart at når man kigger på den eksisterende bygningsmasse

der skal være niveaufri adgang overalt

jo som bekendt heller ikke det forslaget går ud på

jeg tror handicaporganisationerne så udmærket har beskrevet det

vi får tilpasset hele vores boligmasse sådan

at det ikke kun er et spørgsmål om at de personer der bor i den pågældende bolig

skal have god adgang

kommer til det er klart at

er blevet nævnt med børnefødselsdagen der skal holdes og der kan nævnes rigtig mange eksempler på hvor vigtig boligen er for det sociale liv

skal det jo være sådan at også mennesker der har et bevægelseshandicap kan komme nemt og uhindret frem endelig vil jeg sige det jo diskuteres og jeg betvivler ikke når ministeren siger

ministeren får en rådgivning der siger at det vil være i overensstemmelse med fns

at artikel ni i handicapkonventionen

hvad det indebærer her men intentionen i handicapkonventionen er der jo ikke skyggen af tvivl om

vi synes i enhedslisten det er et rigtig godt forslag som sf har

niveaufri adgang til ny og ombyggede familiehuse vakte det faktisk stor glæde i

det kan jo virke som en lille ting men for mennesker som mener at staten skal

frihed har betydning

nu kunne man igen selv bestemme hvordan ens eget hus

men omkostningerne er simpelt hen for store når alle uanset behov

ganske enkelt ikke se at det er en husejers forpligtelse at sikre en

behov for niveaufri

for mig at se at skyde gråspurve med kanoner

hvis vi igen skal bestemme hvordan folk skal bygge deres huse

på den måde som vi ser her i forslaget

mange andre områder i det politiske liv prøver

at arbejde mere målrettet det

lad os løse problemerne der hvor de er i stedet for altid at skulle slå med en meget stor hammer på alle

for miljøområdet og mange andre steder der synes jeg at vi egentlig er ved at gå den anden vej derfor synes jeg det er ærgerligt

reglerne er ændret boligejerne har selvfølgelig brug for at vide nogenlunde hvordan

jeg er ret sikker på at det her forslag ikke har en

til ny og ombyggede enfamilieshuse lad mig begynde med at takke sf for

forslaget om at fritliggende familiehuse kun kan fritages for bestemmelserne om adgangsforhold når helt særlige forhold gør sig gældende det støtter vi faktisk i alternativet danmark har som bekendt og som omtalt ratificeret fns handicapkonvention og er dermed forpligtet til at leve op til konventionens krav om at sikre fremadrettede forbedringer af tilgængeligheden i alternativet deler vi opfattelsen af at det er en fejl at kravet om tilgængelighed til enfamilieshuse er ophævet god tilgængelighed i byggeriet er helt afgørende

en samfundsopgave på linje med både energieffektivitet og bæredygtigt byggeri det gælder i øvrigt også for naturen hvor særligt udsatte og mennesker med funktionsnedsættelser også skal indtænkes efter vores

fokus på at opbygge en bedre forståelse for hvorfor det egentlig er vigtigt at have tilgængelighed

skyldes det et manglende blik for at kroppen kan være en anden end den gennemsnitlige og fuldt funktionsdygtige som vi historisk set har tegnet og bygget huse til

så når mennesker med funktionsnedsættelser oplever at have et handicap

hænger det sammen med at de møder en form for barriere i forlængelse af det synes jeg at vi skal blive bedre til at forstå at handicap ikke handler om det enkelte menneske men i højere grad handler om de samfundsstrukturer som vi får bygget op

vi jo bestemt at det ligger omkring

som et samfund ansvaret for at at gøre hvad vi kan for at minimere de barrierer som vi stiller op for

nogle befolkningsgrupper det vil sige også hvordan vi taler med og om de særligt udsatte

et spørgsmål om social bæredygtighed hvor vi simpelt hen indretter os så der er plads til alle

det er ikke nødvendigvis dyrere eller mere tidkrævende at opføre bygninger der sikrer tilgængelighed men det kunne også

at tale mere om mere universelt design frem for tilgængelighed inden for

i princippet ikke mellem mennesker med og uden funktionsnedsættelse og man laver ikke løsninger målrettet én særlig

brugergruppe der er et nyt

min mening mere bæredygtigt fokus på at alle mennesker har behov igennem livet de skifter og vi vil alle opleve fysiske barrierer på et eller andet tidspunkt på den måde bliver tilgængelighed også et spørgsmål om muligheder og fordele frem for udfordringer hvis vi nu ser

at den skal rumme forskellige livsfaser hvor unge måske har brug for at komme rundt med barnevognen altså de her børnefamilier vi er så bange for at overbebyrde og at ældre senere hen

og friheden til at bygge sit drømmehus står i kontrast kontrast til tilgængelighed

nye måder at tænke byggeri på det skal være de sidste ord

socialdemokratiet enhedslisten og alternativet for den fine modtagelse af forslaget

været i gang med at drøfte det igennem længere tid med et pennestrøg ophævede boligministeren kravet om tilgængelighed ved nybyggeri af enfamilieshuse med en ændring af bygningsreglementet den ændring har fået meget store konsekvenser for tilgængeligheden i fremtiden for borgere med handicap for jo flere boliger der bygges efter de hidtidige regler jo bedre muligheder har borgere med handicap for at deltage i almindelige

er nævnt flere gange nu kan en klassekammerat i en kørestol også deltage i fødselsdagen læg hertil at med ophævelse af reglementet venter der også kommunerne en kæmpe stor regning når boliger i fremtiden skal bygges om for at sikre den fortsatte tilgængelighed for borgere som måske får et handicap senest har vi netop behandlet et forslag fra socialministeren om ligestilling af borgere med handicap og også her var der stor fokus på netop tilgængelighed både ude i samfundet men også i forhold til boliger både dansk handicap forbund og sf har forståelse for at der er visse klimaramte områder hvor der kan være behov for at undtage kravet om tilgængelighed men ved hjælp af danmarks meteorologiske institut er det jo ret beset muligt at udarbejde et kort hvor klimabelastede områder så kan undtages fra tilgængelighedskravet

det pludselig er kommet til at handle mere om boligejernes egen økonomi end det handler om at vi reelt vil skabe lige muligheder for borgere med handicap for øvrige områder kan det gælde at det

klogt og i overensstemmelse med reel ligestilling for

sikre at der er reel ligestilling for mennesker med handicap det er billigere for samfundet hvis vi omgående genindfører tilgængelighedskravet i forhold til byggeri af enfamilieshuse sagen optager naturligvis borgere med handicap

bedømmes på vores holdninger vi skal også bedømmes på vores handlinger

havde jeg håbet på at vi i fællesskab kunne rette op på skævheden som fulgte af den ændring af bygningsreglementet som ministeren

sidste sommer jeg lytter mig dog også til at venstres ordfører opfordrer til en fornyet drøftelse i udvalget hvor vi måske

specielt i forhold til borgere med handicap

få genindført tilgængelighedskravet i forhold til enfamilieshuse

for at vi reelt lever op til handicapkonventionen tak for ordet

første der har ordet er transport

jeg vil starte med at oplyse at regeringen ikke støtter forslaget

på de politiske aftaler som regeringen har indgået om udbud af togdrift det omfatter det udvidede genudbud i midt og vestjylland

i forhold til eksempelvis antal afgange priser og punktlighed kvaliteten af togdriften afhænger således af hvilke kontraktkrav og økonomiske incitamenter

staten stiller til operatørerne men i modsætning til en direkte tildelt trafikkontrakt til dsb skal operatørerne i forbindelse med udbud konkurrere om at levere det bedste togprodukt til staten i midt og vestjylland viser erfaringerne med udbud at konkurenceudsættelse medfører en bedre punktlighed og højere passagertilfredshed samtidig har staten

hvor staten sparer penge de sparede penge kan i stedet bruges til andre velfærdsgoder efter min opfattelse er et stop for udbud derfor den helt forkerte vej at gå

togdrift er et af flere ben som vi skal stå på i forhold til at sikre god

mobilitet for borgerne og løse trængselsudfordringerne men togdrift er også dyrt og staten bruger hvert år mange af skatteborgernes penge på togdrift og kollektiv transport generelt hvis togdriften i fremtiden skal kunne konkurrere med de nye og innovative transportformer som for eksempel førerløse biler bliver vi nødt til at sikre at borgerne får det bedste produkt for pengene det kan vi kun sikre ved at lade operatørerne konkurrere om at levere det ønskede produkt til den bedste pris

vil være et brud på en række aftaler som er indgået

også med henblik på de kommende udbud som jo helt klart ligger i pipelinen og som for nogles vedkommende også er er varslet i form

midt og vestjylland altså arrivas trafik har sparet en masse penge og jeg har

hvad er det egentlig man sammenligner med

skulle starte i to tusind og tre i midt vestjylland

det jo en helt anden trafik man købte end den der var

med den omkostning man havde ved udbuddet og

den pris man fik ind ved udbuddet og når man sammenholder de to ting

og vi har samtidig oplevet at at punktligheden er steget og at kundetilfredsheden er steget i området

tilsyneladende en bedre service for færre penge

et betydelig billigere tilbud end arriva

at arriva i dag kører med med stor punktlighed og at dsb

har nogle problemer men jeg synes man her i høj grad sammenligner æbler og pærer

i forhold til den forholdsvis simple trafik som arriva kører

også kan argumentere med at investeringerne i dsb eller rettere nullerne s ødelæggelse af dsbs økonomi vel også

renommé og økonomi og så videre blev synes jeg primært ødelagt af at man i nitten halvfemserne ikke traf beslutning om at elektrificere men tværtimod traf beslutning om at

mange ulykker skete og i øvrigt traf man heller ikke beslutning om et nyt signalsystem det burde man måske også have

kan sammenligne punktligheden på de strækninger som dsb kører i dag med de strækninger som arriva kører i dag men punktligheden

på de strækninger som overgik fra dsb til arrivadrift

fungerer i forhold til vores

inden for landets grænser og der er ingen grund til at kigge udenlands når vi bare kan kigge indenlands det fungerer rigtig godt i midt og vestjylland med udbud det fungerer

i metroen med udbud og det vil også fungere rigtig godt de steder vi nu laver merudbud for eksempel

på vejle struer og odense svendborg og

også komme til at fungere rigtig godt vi har kun gode eksempler i danmark med udbud af togdrift og derfor er der sådan set ikke nogen grund til at kigge til udlandet

er det jo udlandet der kommer på banen og ind på det danske marked og når vi kigger på de aktører som varetager udlicitering i andre lande så er det jo næsten andre nationalstater altså således er arriva

de har jo investeret massivt i deres

så mit spørgsmål er igen kan vi skille det ad internationaltnationalt når andre nationalstater bare kommer ind og varetager opgaven i danmark

vi køber nye tog og når alt det her er gennemført

vi have en rigtig god togdrift i danmark det har vi

nogen betydning at arriva er ejet

det fungerer stadig væk rigtig godt og jeg forstår derudover ikke rigtig herre roger

liberaliseringen af jernbanen er en liberalisering for langt det var margaret thatcher som jo ellers er liberaliseringens dronning sådan

vi synes at liberaliseringen af jernbanen er en liberalisering for langt vi har i danmark grundlæggende tre forskellige jernbanesystemer på almindelige jernbaner vi har dsb

de lokale baner altså dem som man kalder private baner men som jo i

regionale og offentlige baner hvis man ser på dem der har været i udbud

er det jo rigtig nok som det er blevet sagt at arriva eller deutsche bahns

midt og vestjylland fungerer ganske udmærket men hvis man går tilbage og ser på kystbanens udbud som blev vundet af et konsortium bestående af dsb og det skotske

altså både en privat og en offentlig aktør

gik det jo ikke særlig godt med det udbud der er mange pendlere på kystbanen og andre steder som

udbud foruden tilsvarende kan man se uden for landets grænser nu var ministeren ikke så meget for det men jeg vil da gerne nævne england som et eksempel hvor man gik fra en offentlig til en privat togdrift og havde meget store problemer med det det er jo ikke fordi en privat togdrift nødvendigvis er dårlig det kan fungere mange steder men det at man skifter fra en form for togdrift til en anden form for togdrift er der altså

ønsker vi os en model som er inspireret af det schweiziske jernbanevæsen som er det mest rettidige og et af de mest kosteffektive jernbanevæsener i europa og det vil sige at man får en samlet struktur med infrastruktur og jernbane og det vil sige at man

jernbanerne i at sørge for

konkurrencedygtige i forhold til mange af de andre transportformer som der er men også at den store del af jernbanedriften er på statslige hænder så kan man godt have en lollandsbane eller man kan have

konkurrerende tog der kører på de samme skinner og i den stil

i forhold til jernbane i danmark men vi har det også på den måde at den måde vi udvikler det her på og den måde som traditionen på transportområdet er på jo er ved at tage den diskussion i udvalget og

at støbe det her i beton og så i stedet tage den her diskussion i udvalget før vi melder endeligt ud

henrik sass larsen i september sidste år hvor han jo klart meldte ud at

være slut med udbud og at man endog skulle gå så langt som til at samle dsb og banedanmark dsb skulle være eneste operatør på jernbanenettet og man skulle samle dsb og banedanmark jeg vil bare høre

står ved magt og er noget vi

ligesom kan tage med i vores diskussioner

at der skal være revolution i morgen vi er med i nogle aftaler blandt andet om udbud og dem respekterer vi selvfølgelig og så tager vi tingene et skridt ad gangen når jeg nævnte det schweiziske eksempel og når jeg nævnte at man gerne vil have infrastruktur og drift sammen er det jo netop med

den opdeling af banedanmark og dsb som der har været ikke har fungeret optimalt og vi synes at de skal samles

det schweiziske jernbaneselskab og jernbanedrift i det hele taget som forbillede det tror jeg i øvrigt at rigtig mange har fordi de bliver udnævnt til at være nummer et i hele verden sammen

i sin tid da herre henrik sass larsen kom med de her udmeldinger fordi man jo bare fire måneder forinden havde lavet en aftale om yderligere udbud af

jernbanedriften i danmark ved genudbuddet af midt vest hvor man så lige nappede et par af dsbs baner svendborgbanen og banen mellem

hvis det også gælder i enhedslistens gruppeværelse

der statskommunistiske jernbanedoktrin som

med det her beslutningsforslag

må jeg jo erkende at jeg godt forstår at enhedslisten

sidste efterår kom der pludselig en melding fra højt niveau

at nu skulle der være et udbudsstop ja faktisk var man

tilbage på statens hænder derfor vil jeg spørge når det nu lyder som om socialdemokratiet har en lunken holdning til det her om man ikke er glad for den aftale vi indgik i juni to tusind og sytten om at genudbyde togdriften i midt og vestjylland inklusive svendborgbanen og banen mellem struer og vejle baseret på de gode erfaringer

at vi arbejder hen imod et jernbaneselskab som samler

godt ud af at sammensmelte banedanmark og dsb det er jo to mastodonter

dsb er i fuld gang med at strømline sig og banedanmark har har bokset med nogle problemer jeg er meget overrasket over

socialdemokratiet virkelig mener at der kommer noget godt ud af fusionerer dem også fordi

ejeren og forvalteren på den ene side og så dem der kører togene på den anden side det er faktisk derfor vi har to forskellige selskaber

infrastrukturselskab det næststørste i verden efter

og de kører jo med en rettidighed

effektivitet og komfort som

kan drømme om og som jo fungerer på den

at når man går fra sommertid til vintertid

det her forslag fra enhedslisten er jo et lidt spøjst forslag

det går også lidt i rette med eu lovgivningen

måske være lidt mere ligeglade med

margaret thatcher lige så så smukt citeret og hun sagde jo mange kloge ting hun sagde

at en socialist er en person der på et eller andet tidspunkt løber tør for andre folks penge

altså også om økonomi kan vi få bedre og kan vi få

udlicitering af togstrækninger vi mener også at infrastrukturen skal bevares på statens hænder men hvem der udfører

ud over de aftaler vi allerede har indgået

så nævner man schweiz jo

de største subsidier fra statskassen og jeg vil ikke være med til at

hvad vi kan få for pengene og ikke mindst hvad vi

til gavn for passagererne

tyskland senest har jeg kørt i tog fra sankt petersborg til helsingfors

der er mange grunde til at vi har den situation som vi har

en elendig togdrift i danmark den er upræcis og den er for dyr der er mange årsager til det men

bevist at der er nogle ting de

man kan gøre to ting henning hyllested hvis ikke dsb kan løse opgaven

kan man jo tilpasse opgaven til det dsb kan klare og så lade nogle andre om at overtage resten

bliver bedre til at løse deres opgaver det håber jeg så sandelig de gør

er vi altså ikke i dansk folkeparti men vi vil gerne gøre det med fornuft og

omtanke og dér hvor det kan være til glæde og gavn

men det kunne også hænge sammen med at dsb jo fik smadret sin økonomi op igennem nullerne så da man kom

to tusind og ti to tusind og elleve stod man med en milliardstor gæld atten milliard

den var helt oppe i på det tidspunkt og dsb var faktisk tæt på konkurs

husker det så det har vel også netop noget at gøre med at man også fra politisk hold

kender til rettidig omhu og får investeret i jernbanedriften i tide der vil jeg gerne lige spørge til noget af det

vil være med til at give yderligere subsidier

til statskassen men er herre kim christiansen ikke enig i at der jo er nogle samfundsmæssige behov og at jernbanedrift og kollektiv trafik i det hele taget

ikke giver overskud ja det gør det på nogle enkelte strækninger men i det store og hele jo ikke giver overskud og

kan hvile i sig selv men vi har set

gøres for færre penge end dsb skulle

jeg ved jo godt at herre henning hyllested er vanvittig glad for dsb

kolos på lerfødder eller hvad man nu vil kalde det jeg tror også en meget omkostningstung

måske begyndte at drive det lidt som en forretning og ikke så meget som

i et lille land som danmark men altså nej det er jeg ikke

et statsligt selskab der driver jernbanedriften i

oplever problemer med at der ikke er sammenhæng mellem for eksempel dsbs og arrivas drift eller

og busdriften rundtomkring i regionerne så

egen drift en ting er at man måske ikke

aftalerne helt med nogle trafikselskaber

arriva nogle steder men jeg synes

på rigtig mange stationer fordi man enten kommer for sent eller

hvad men man har utrolig mange forsinkelser mange aflysninger og det gør jo at det der egentlig skulle kunne passe sammen inden for ens egen organisation

internt også i forhold til

at nuværende udbudskontrakter fortsætter til de udløber men at driften

overgives til dsb lad mig slå fast med det samme at venstre ikke kan støtte det her forslag jeg skulle hilse fra min gode kollega andreas steenberg og sige at det kan det radikale venstre heller ikke

ideologisk præget forslag det er inspireret

den sovjetiske jernbanedrift hvor man har det hele

sådan en kommandostruktur og så har man styr på det hele og så

kører det bare problemet er bare at sådan fungerer det ikke i virkeligheden venstre

det er vores dna det er vores filosofi at konkurrence er sundt det er sundt at spørge til prisen hvad enten det gælder at man

at købe en bil eller man skal ud at købe noget togdrift på vegne af befolkningen så er det sundt at spørge til prisen

der kommer det politiske ansvar ind for man skal

det er et klart politisk ansvar at stille krav til togdriften på vegne af befolkningen stille krav det var blandt andet det man glemte da vi udbød kystbanen som ganske rigtigt ikke var nogen større succes må jeg medgive min socialdemokratiske

det var ikke nogen succes det var fordi vi stillede nogle tåbelige krav vi stillede simpelt hen nogle krav der ikke kunne lade sig gøre i virkeligheden blandt andet kunne stoppetiderne

analysere hvad der var galt så han med det samme

været udbudt på den måde så når man udbyder skal man tænke sig rigtig godt om

at lade være med at spørge til prisen

stiller kravene og så er det op til operatøren at levere varen og blive holdt op på at levere varen ud fra det det er sund fornuft når det gælder huse og biler og det er sund fornuft når det gælder jernbane så må man forstå enhedslistens forslag at hvis man skulle

set betyde en tilbagerulning af de aftaler der er indgået blandt andet i juni to tusind og sytten hvor et bredt flertal valgte at stå bag genudbuddet af den midt og vestjyske

tusind og tyve jeg er glad for at socialdemokratiet er med i den aftale så

det er jo ikke mærkeligt at partierne har valgt at genudbyde

det ville blive totalt kaotisk og det var helt forfærdeligt

til at spørge til prisen men sandheden er jo at det har været en rigtig stor succes i midt og vestjylland

hvad med erfaringer fra udlandet det er de samme erfaringer

driftsomkostninger og fået en bedre togdrift ud af det det er erfaringerne fra tyskland og sådan er der andre erfaringer

nogle erfaringer fra england da lavede man også en dumhed

at man også overlod nogle nedslidte skinner til private aktører og de er selvfølgelig ikke så motiverede

over til det private det går ikke og det tror jeg

været oppe om vi bruger penge på jernbanen ja i allerhøjeste grad altså der

dsb får jo over fire milliard kroner om året i tilskud fra statskassen det er da temmelig mange penge

frustrerende at man alligevel er nødt til at have så høje billetpriser men skatteyderne betaler faktisk rigtig mange penge

kunne klare sig uden statsligt tilskud og det er jo rigtig godt for så har vi pludselig fire milliard kroner mere om året at kræse med blandt andet til fremadrettede investeringer så det glæder jeg mig meget til når vi taler anlægssiden bruger vi også rigtig mange penge på jernbanen og det har vi jo gjort sammen

andet at sætte penge af til et helt nyt signalsystem det

går lidt langsomt med sådan at få det rullet ud men det skal nok komme

det har vi sat rigtig mange penge af til vi har sat penge af til nye baner rundtomkring i danmark vi har sat penge af til opgraderinger

langt over halvdelen af de statslige trafikale anlægskroner på jernbanen til trods for at det er under ti procent af trafikarbejdet der foregår på banen det kan vi selvfølgelig ikke blive ved med og derfor er det

inde på til at rette op på den historiske fejltagelse der blev lavet

ni og halvfems hvor de røde partier i forening valgte at gennemtrumfe købet af ic4

vi op på nu med købet af nye pålidelige eltog og denne gang kræver vi at de skal kunne køre det er et

ja det er nok en god idé

ligesom havde forudsat at man i to tusind og tredive kunne køre uden

jeg godt se før jeg tror det men

var det jo helt klart på den betingelse at det er med den nuværende kørsel man har med de nuværende strækninger man kører herunder også s togs og øresundstrafikken og hvad ved jeg

sammen derfor vil man også opleve at

til fortsat at skulle give tilskud til at lade dsb køre

og det er godt med konkurrence men problemet er vel egentlig at når man kører på skinner

er det jo ikke ligesom at køre på en vej der er jo ikke fri konkurrence man kan jo ikke bare komme af sted og køre derudad og være ligeglad vel altså man tildeles kanaler det ved ordføreren jo alt om

er forholdene fuldstændig usammenlignelige efter min mening og derfor mener jeg faktisk

at udbud og såkaldt pristjek eller pristjek kan jo altid være fornuftigt men udbud som som middel til pristjek

stillet til rådighed efter de og de betingelser og her har vi nogle krav på vegne af passagererne som man definerer og så spørger man til prisen selvfølgelig kan det lade sig gøre og det er også det der har ladet sig gøre med stor succes i midt og vestjylland så

med hensyn til dsbs fremtid

at dsb er inde i en god proces og de mange medarbejdere i dsb

som ikke fungerer ordentligt blandt

i orden i danmark i øjeblikket og det eneste vi kan sige er at det ikke bliver bedre de første år det

så godt ærligt erkende i stedet for at stå og foregøgle at det bliver bedre lige om hjørnet det gør det ikke det bliver ikke bedre før vi får nogle nye tog der kører pålideligt og derfor kan man kun have ondt af de dsb medarbejdere der dagligt knokler for at få det til at fungere så godt som muligt

men men jeg ser at dsb har fået vendt økonomien og derfor vil jeg

i københavn hvor dsb jo også får en vigtig rolle i de

i en situation hvor vi skal have udrullet et nyt signalprogram

for dsb den vendte først og fremmest i tidsrummet fra to tusind og elleve og frem

fordi der jo på det tidspunkt var nogle transportministre

på det her og den elendige økonomi

man så diskutere hvad grunden var til det jeg har

ideologisk forslag og sammenligner det med sådan en sovjetisk kommandostruktur jeg må jo bare sige at

som man så bruger i langt de fleste lande hvor togdriften rent faktisk er

med jævne mellemrum at spørge til prisen

for at få den bedst mulige service til den lavest mulige pris men man skal altid gøre det med stor omtanke og der tror jeg vi kan møde hinanden

lorentzen jeg synes han holdt en fantastisk flot tale jeg synes det var godt at

at det er lige meget hvor man kigger hen i verden så er der ikke belæg for

at mere monopol og mere stat giver mere effektiv jernbanedrift

at gå længere end til den røde regerings altså den tidligere regerings egen kommission nemlig produktivitetskommissionen som anførte at det område

jernbanedriften i danmark

den svenske jernbane

kører uden tilskud

på syv procent i to tusind og sytten den danske jernbane som får fire milliard

i støtte tabte

i to tusind og sytten altså eksemplerne hænger jo

for at konkurrence medfører flere passagerer og mere tilfredse passagerer og lavere priser jeg forstår

henning hyllested

i et af spørgsmålene at konkurrence

noget specielt på en jernbane som man ikke rigtig

togene ikke kan køre uden om hinanden kan de ikke

jeg kunne tænke

ikke ud og sælge skinner og stationer

konkurrere præcis på de betingelser

det er jo lige den cocktail som vi mener

mig bare få ét eksempel på at det ikke er gået i

hvis vi skal redde jernbanen

går særlig godt med den danske jernbane og jeg

at den dårlige nyhed er at det kommer til at blive værre det er det eneste der er helt sikkert det går skidt i dag og det vil helt sikkert blive værre jeg tror det er sfs ordfører der i adskillige sammenhænge meget berettiget har

danmarks største byggeplads de næste ti år

at vi får dårligere regularitet jernbanen har det skidt

skal have mere af det samme for at det skal gå godt jeg vil vende det om og sige

gøre det som alle andre samfund gør

nødt til at gøre det som de klogeste mennesker inden for det her område

arbejde med udbud er i jernbanesektoren det

noget om hvor langt tilbage vi i virkeligheden er

det område når vi ellers snakker om rengøring og alt muligt andet når vi udliciterer så det er præcis det modsatte

bestemt ikke på det skal være nogle afgrænsede enheder og i en takt så vi kan følge med

vi redder jernbanen ved at få mere monopol

den sandhed at konkurrence altid

medført lavere priser og mere tilfredse kunder

analysere de der forskellige scenarier der kunne være

en række derimellem

jo den vej det peger hvis man liberaliserer som jeg

satse på veje asfalt og på biler

det selvfølgelig en afsmittende virkning på det antal passagerer der kører med togene

man genererer flere biler underminerer man jo også passagerunderlaget for togene så det er jo også en del af den konkurrence som som

jernbanedriften er er udsat for jernbanedriften er i det hele taget ekstremt afhængig af politiske beslutninger

bomme og den slags ting som gør at man

kan køre på skinnerne det er også politiske beslutninger der gør at der er den den hastighed man kan køre med og at der er den og den togfølge alle de ting spiller jo i helt ekstrem grad ind

fra bilsektoren og vejsektoren det er fuldstændig korrekt men hvad der ikke er korrekt er at vi udelukkende har satset på veje og biler

nævnte for lidt siden vi har brugt mange flere penge næsten to tredjedele

han sagde to tredjedele er grøn

den samlede transportkilometer hvis man måler det sådan

vi ved fra regnestykker i ministeriet

det tidobbelte når man bevæger sig

det er altså rasende dyrt at transportere forholdsvis få mennesker

når det er på faste hjul som jeg har hørt en professor sige frem for

gummihjul der er en verden til forskel

på jernbanen problemet er at vi har brugt rigtig mange penge og fået meget meget lidt ud af

trafikforlig som blandt andet indebar nye signaler og en ny bane københavn ringsted

var det jo netop i erkendelse af at man havde forsømt investeringer i jernbanen op igennem nullerne

skyld også tidligere men især op igennem nullerne man havde forsømt investeringer i jernbanen oven i hatten havde man så fået ic4 skandalen

til billedet derfor var der selvfølgelig mange fornuftige beslutninger i det store trafikforlig der tilbage i to tusind og ni men det kræver store investeringer det ved vi jo det er dyrt men dengang var ambitionen rent faktisk at langt langt hovedparten af passagervæksten eller transportvæksten skulle ske skulle ske

herunder i høj grad jernbanedriften men siden er det jo gået den anden vej blandt andet fordi man om jeg så må sige

og asfalt signaler og nye baner og så videre er jo tilbage fra den tid hvor man mente at nu skulle

holdt fast i at det så er gået som det er gået ja jeg har min formodning om at det

ledelsesmæssige problemer forbundet med at vi kan få så lidt ud af så mange penge i

den kollektive trafik som tilfældet er

for udbud af togtrafik i danmark det er en kompleks diskussion og det kan vi også høre

forslaget for det giver os en anledning til at drøfte den her komplekse

vi i alternativet enige i at kollektiv trafik er en vigtig

det overskud der bliver genereret kan reinvesteres i grøn mobilitet det var noget

der bekymrede os ved fremtidens togtrafik i hovedstadsområdet at vi ofte når der er udbud vil se at det de kan skrue på

på bekostning af at vi udliciterer

kollektiv transport kollektiv trafik

modvirke bilisme og derfor synes jeg også vi gør tingene i den forkerte rækkefølge

der flere andre ordførere der har fremført blandt andet

når vi i forvejen har trafikpropper og når vi i forvejen har

vi er også nødt til at anerkende at vi stadig væk ikke taler nok om klima i forhold til

høre fra fra transportministeren

langsigtet vision

kollektiv transport og ja så bliver det værre før det bliver bedre

alternativet er ikke imod udliciteringer men vi mener heller ikke der nødvendigvis er noget galt i at

ja udliciteringer skal være smarte

for klima og miljø i forhold til transportsektoren jeg er utrolig enig og er bestemt ikke glad for den udvikling der har været i

hvor man siger det er ikke vores bord

til ovre i klima og miljøministerierne og hvad det hedder men jeg kan oplyse herre roger courage matthisen om at der faktisk findes sådan en helhedsplan

på transportområdet den var næsten færdig i to tusind og femten og så blev den skrottet

transportminister det var et rigtig godt eksempel på at man faktisk i transportministeriet

transportsektorens indflydelse på vores klima og miljø

stribevis af forslag til hvordan man kunne sætte ind for at begrænse transportsektorens udledninger og

i det hele taget indflydelse på klima og miljø

bare skrottet i sin tid og vi har ikke kunnet drage den frem siden jeg

fornøjelsen af at have transportministeren i salen på et tidspunkt ved at være længe siden nu hvor jeg spurgte lidt til det men

klima ikke er en del af ministerens bord klima skal være en del af vores alle sammens bord for din skyld

godstransporten for et par dage siden hvor vi havde michael svane

for igen at italesætte hvordan vi samlet set tilgår udfordringerne med med transporten i danmark

de gennem årene især i kommunerne sætter bestemte procentgrænser

ikke det giver mening at lave kvoteordninger for udlicitering af fælles opgaver men lige så meget mener jeg at det er forbi skiven at foreslå et fuldstændigt forbud mod ethvert udbud

i kommunalt regionalt eller statsligt regi eller

statsligt ejede firmaer eller af rene private firmaer

efter sfs opfattelse ikke sådan for evigt fastlagte

der kan drives af dsb og hvilke strækninger der kan sendes i udbud vores oplevelse er at store statslige organisationer faktisk kan have godt af at opleve nye tanker

selvorganiseret solostudietur til england for trekvart år siden

andet mødtes med en række forskellige faglige organisationer der har folk der på forskellig måde

dem var der et klart signal pas alvorligt på med privatiseringen

har smadret en stor del af jernbanen grundlaget for vores jernbane skal efter sfs opfattelse være dsb

jernbanen er helt afgørende samfundsmæssig infrastruktur og passer derfor bedst i samfundseje også selv om vi gør

gennem indirekte ejerformer men vi mener også at mindre afgrænsede områder kan have godt af at komme i udbud det kan for eksempel være forsøgsordningen i nordjylland hvor regionen nu er blevet en vigtig operatør sf er også en del af forliget hvor vi udbyder en del af togdriften i midt og vestjylland

også sige

svendborgbanen der i årevis blev mishandlet af dsb gjorde det oplagt også at sende den bane i udbud for at se om andre måske kunne klare det bedre

samtidig vil vi sige om ethvert udbud at det selvfølgelig skal respektere alle de

men da også de vilkår vi i øvrigt har på arbejdsmarkedet i

i udbud eller udlicitere dem målet er jo flere og bedre og billigere tog til tiden og det afhænger af om vi har et politisk flertal der vil investere den

nødvendige økonomi

er det først og fremmest borgerne

med på at en af farerne ved udbud og udliciteringer er at det kan gå ud over løn og arbejdsforhold og at det for eksempel er en af grundene til at det europæiske transportarbejderforbund er voldsomt voldsomt skeptisk for ikke at sige direkte imod at der sker de her

der var der så andre ting i udliciteringsmaterialet man ikke havde vågen

privatisering ført til forringede løn og arbejdsforhold dem synes jeg nu ikke vi

herhjemme for der har vi haft en tilstrækkelig stærk fagbevægelse der har kunnet formå at lave aftaler om det

overenskomster jo ikke ringere end den der er hos dsb de er på nogle punkter skruet lidt anderledes sammen men bundlinjen er at de stort set økonomisk

de ansatte derfor ville jeg være nervøs hvis vi havde en fagbevægelse der var helt på hælene

samtidig havde et klart flertal til højre

i forbindelse med overdragelse af trafikken til nordjylland

kan lave nogle aftaler hvor de

lidt væk fra de aftaler der ellers var

der synes jeg faktisk at kombinationen af en stærk fagbevægelse og et

i regionerne og kommunerne der vil holde hånden under det det ordnede arbejdsmarked gør at jeg ikke er så nervøs for

der er jo grundlæggende to forhold som har drevet velstandsfremgangen i verden det ene

teknologiske fremskridt og det andet er

man er blevet bedre til at organisere sig

meget meget primitiv økonomi laver man alting selv som individ man laver sin egen mad og sit eget tøj og sine egne redskaber og så bruger man det man nu selv kan producere i en mere mere avanceret økonomi

er man ikke bare specialiseret men man

det sker gennem konkurrence

der er adgang til at forskellige aktører kan byde ind på

som får opgaverne gennem konkurrence

så den mekanisme enhedslisten vil sætte ud af kraft ved at garantere at det skal være det offentlige

skal udføre togdriften selv om der måske er andre som er bedre egnet til at udføre den opgave det betyder så at man går glip af at

effektiv fordeling af opgaverne i vores samfund

det ikke bliver de bedst egnede som udfører dem men at man fra start af låser sig fast på at det skal være det offentlige det bliver man fattigere af det betyder simpelt hen at vi vil have mindre velstand i vores samfund end hvis vi sørger for at der er en fordeling af opgaverne

dem der er bedst til at løse dem som løser dem derfor er det

tankegang som enhedslisten har og den kan vi selvfølgelig ikke støtte fra konservatives side vi byder konkurrence velkommen vi byder velkommen at der er andre end bare dsb som ønsker at byde ind på

vist at der er sådan en jublende opbakning bag forslaget det er lige før jeg siger måske tværtimod men jeg er nu

lidt overrasket jeg havde egentlig forventet at vi stod sådan forholdsvis alene det er

gruppeformandens udmeldinger sidste år i september

var ret interessant fordi det dengang jo bragte noget forvirring i rækkerne i hvert fald i vores rækker

aftalen om udbud af midt vest

godt indlæg fra alternativet som jeg synes var

også sf synes jeg bestemt er meget nuancerede i i tilgangen

til det her her vi er jo af den opfattelse at

jernbanetrafikken har det bedst med at være på offentlige statslige hænder ligesom anden vigtig infrastruktur i vores øjne bør være det vejene feks

da herre henrik sass larsen i sin tid meldte ud

jernbanedriften nu skulle man samle den i ét selskab som omfattede både tog og skinner altså at man

samle dsb og banedanmark

det var jo ud fra en argumentation om at

han trak direkte linjer til både til både salget af tdc og københavns lufthavne og postnord hvor han jo direkte sagde

som han sagde dengang hvis det nuværende naturligt offentlige monopol

udfordret yderligere ville man komme i den situation vi var i enhedslisten meget enige med sass larsen vi mener faktisk at en fragmentering en opsplitning gør det sværere med

effektiv drift og det synes vi også indgik i diskussionerne vi havde da jeg endnu var med i diskussionerne

da vi diskuterede strækningen mellem vejle og struer hvor der jo ligesom var et ønske og et krav om at der blev

bevaret nogle direkte tog det var ikke godt

med sammenhængen i den kollektive trafik og vi synes at der er rigtig mange eksempler

stordriftsfordele det er klart at hvis man splitter det op og gør det hele til nogle mindre enheder

der jo ligesom der ligger en mulighed for at

med arriva i det er sjovt at de så ikke har den samme organisation i forhold til deres egne bud på dsbs strækninger men det er jo nok også sådan lidt politisk bestemt i

langt fremskreden og det synes vi er uheldigt vi har midt vest som vi snakker meget om

hen holder dsb ude fra at byde da dsb jo på forhånd havde sagt at de

det har de jo meldt ud for lang tid siden

midt vest udbuddet og udvider det med nogle af dsbs strækninger dem kunne man så have skilt ud til særskilte særskilte udbud så dsb måske havde haft mulighed for at byde på det det

nu som jeg var inde på lukker vltj ind eller de bliver lukket ind i

på arrivas strækninger vi har lille syd der overgår til lokaltog og hermed

det vedtagne og det kommende udbud af s tog og af øresundstrafikken som skal overgå til skånetrafikken så vi er allerede nået rigtig langt det sidste

i hvert fald otte og tres procent af dsbs dsbs passagerer det her vedrører vedrører så jeg må sige

udbud der virkelig vil noget om jeg så må sige det er et udbud der i den grad vil være

for dsb og derfor synes jeg det er uacceptabelt

jeg mener faktisk ikke de er entydige det er de bestemt ikke

udbuddet i england som gik helt galt indenrigs har vi også

nu er infrastrukturen på statslige hænder og selve driften er så

hav af togselskaber hvis man tror det giver gennemsigtighed så kan man godt tro om igen man skal ikke have været ret længe i england og

man kan se hvor uigennemsigtigt det er og man kan

finde den fuldstændig rigtige pris den

sammenslutning af jurister der kun tager sig af sager på jernbaneområdet og det er på kryds og tværs

for staten imod de private selskaber det er mellem de private selskaber indbyrdes

de private selskaber imod staten og så videre

det det kører for fulde gardiner så er der

opmærksom på at dsb jo dengang afgav et meget meget billigere tilbud end arriva men af politiske grunde

betale arriva en pæn sum ekstra penge

man havde lige glemt nogle myldretidstog

at man kan sammenligne den drift man overgik til på det tidspunkt med den drift der

efter udbuddet så er der kystbanen som der er henvist til

dyre investeringer så meget desto mere er det jo påkrævet

på tæerne og så fik man jo altså som sagt ic4 skandalen oven i hatten vi mener at togdriften kollektive trafik er en vigtig statslig

det skal først og fremmest betragtes som en investering i mobilitet i grøn mobilitet der er ikke noget i vejen med at det

overskud men så er det jo for at man kan bruge

overskuddet på én strækning til at dække underskuddet på en anden strækning vi mener ikke at den kollektive

tilbud om billig transport til folk uden bil de findes faktisk i vores land

det kan være studerende unge mennesker på erhvervsuddannelser og i gymnasiet og så videre det er pensionister og så er det simpelt hen folk der ikke har råd til en bil

efter vores mening som en vigtig samfundsmæssig opgave modvirke den enorme trængsel som vi efterhånden finder på vejene og som flere og flere billigere biler jo

vi mener faktisk at det statslige jernbanenet er rygraden i kollektive trafik og

bør dreje sig derfor synes vi også at en del af diskussionen måske er hvordan

organisere det skal man bare give los og så køre med med forskellige selskaber på forskellige strækninger eller skal staten sidde et eller andet sted og kontrollere blandt andet for at sikre sammenhængen det er nogle af de

spørgsmål vi mener bør indgå i den her debat men jeg siger tak for debatten jeg synes den har været rigtig interessant jeg bliver beskyldt for at det

ideologisk forslag